om at hun fra og med den syvogtyvende marts to tusind og tolv atter kan give møde i tinget

hverv som midlertidigt medlem af folketinget ophører fra nævnte dato at regne

udenrigsministeren har meddelt mig at han ønsker i henhold til

nitten stykke fire at give folketinget en skriftlig redegørelse om organisationen for sikkerhed og samarbejde i europa

og redegørelsen vil fremgå af

tirsdag den syttende april totusinde

tingets samtykke behandles i dette møde hvis ingen gør indsigelse betragter jeg tingets samtykke som givet

hvis ingen gør indsigelse mod fremme af denne forespørgsel betragter jeg tingets samtykke som givet

og vi går til afstemning om de

forslag til vedtagelse der foreligger to forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v seks og tredive af rasmus prehn kim christiansen

jesper petersen og henning hyllested og der kan stemmes nu

for stemte en og halvfjerds imod stemte otte og tredive

er vedtaget herefter er forslag til vedtagelse nummer v fem og tredive

ønsker nogen at udtale sig det er ikke tilfældet

vi slutter afstemningen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

for stemte en hundrede og to

otte og halvtreds imod stemte en og halvtreds

lovforslaget er vedtaget og vil nu blive sendt

mads rørvig som ordfører for venstre

og magasiner produceret uden for eu regeringen bruger som forklaring at man vil afvente svar på hvorvidt den del af l tolv strider

eu retten i den forbindelse

skylder regeringen en række svar

for det første hvorfor er det først aftenen før andenbehandlingen at regeringen vælger at lytte til de mange advarsler der er fremkommet i forhold til hvorvidt l tolv strider mod internationale konventioner og eu retten det er en problemstilling som har været kendt i flere måneder og som har været rejst i skatteudvalget i flere måneder og behandlet

af en lang række eksperter for det andet vi ved at l tolv har været drøftet mellem statsministeren og den amerikanske præsident er det efter disse samtaler og efter pres fra den amerikanske regering at den her del af lovforslaget er blevet opgivet i så fald har vi meget at takke

for det tredje det er ikke lykkedes at få svar på om regeringen finder det rimeligt at abonnenter på udenlandske magasiner i givet fald skulle betale et gebyr på en hundrede og tres kroner per magasin det eneste svar vi har fået

er at gebyret ikke er omtalt i

l tolv og borgerne

mærker meget klart den her konsekvens hvis regeringen skulle indføre et sådant gebyr det ville nemlig betyde en mangedobling af prisen for et abonnement så jeg håber at

her i dag kan få svar på de tre spørgsmål inden vi går til

sagt at enhedslisten på et tidspunkt ville forklare hvordan vi vil stemme til det her lovforslag

vi jo kommet dertil hvor man ikke kan udsætte det yderligere

et vigtigt element i lovforslaget er udpegningen af områder til statslige udbud og arealer til havvindmøller og som de fleste der følger med i den offentlige debat læser aviser og ser tv

meget omfattende politiske forhandlinger om netop det spørgsmål

forhåbentlig da i løbet af de kommende timer

træffe en afgørelse om hvorvidt danmark skal gå i spidsen og få en plan for udviklingen af vindmølleenergi i danmark som er ambitiøs og sætter os i spidsen for den udvikling igen

der har jo været det må man desværre sige partier der har antydet

skaffe ekstra penge til

en sådan aftale på trods af at aftalen jo er en indlysende fordel for arbejdspladser og beskæftigelse i udkantsområderne

at det kunne være medvirkende til at skabe et massivt løft i beskæftigelsen hvis man laver en ambitiøs aftale om

et afgørende element i at sikre at danmark kan blive uafhængig af de fossile brændstoffer

jo ikke være sådan at fordi der er politiske partier i det her folketing der sår tvivl om hvorvidt det faktisk er vigtigt at skabe arbejdspladser

skaber tvivl om hvorvidt det er vigtigt at sikre

som er at være et pragmatisk ansvarligt og resultatorienteret parti derfor stemmer vi for det her lovforslag

vi har en klar forventning om at vi i løbet af de kommende timer eller dage vil se at der kommer en aftale der gør at vi kan skaffe i titusindvis af nye arbejdspladser og få

det er med den forhåbning at vi med glæde stemmer for det her lovforslag selv om det har krævet lange og seje overvejelser og drøftelser

det er ikke tilfældet

om vedtagelse vi slutter afstemningen for stemte otte og halvtreds imod stemte en og halvtreds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

det stillede ændringsforslag ønsker nogen at udtale sig

ændringsforslaget afsluttet og vi går til afstemning

slutter afstemningen for stemte otte imod stemte hundrede

det er ikke tilfældet så går vi til afstemning

slutter afstemningen for stemte to og halvfjerds imod stemte fem og tredive

da det ikke er tilfældet

bankerne med et stort milliardbeløb

vedtaget en bankpakke det er ikke sikkert at alle lagde mærke til det men det gjorde vi som et af de første punkter på dagsordenen og

en anden bankpakke som vi skal til at vedtage

enhedslisten er kommet med i finansudvalget klokken

skal vi behandle en tredje bankpakke altså tre pakker på en dag det

ret imponerende at folketinget om jeg så må sige ekspederer den ene milliardgaranti efter

uden debat kan jeg forstå bortset fra at enhedslisten gør opmærksom på

den her bankpakke som vi vedtager i dag har det særlige at den forlænger statsgarantier for et milliardbeløb i henhold til en lov i bankpakke

udtrykkeligt var tidsbestemte nu forlænger man tidsgrænsen for de her

og det gør man altså med et aktstykke i finansudvalget

oprindelig krævede en lovændring for at kunne gennemføres

med et aktstykke i finansudvalget uden at justitsministeriet har godkendt den procedure nemlig at man laver reel lovgivning

spørgsmål om den her bankpakke

de bliver bare etableret som helt nye garantier det er jo meget kreativt svaret

noget der for de fleste borgere kan ligne en forlængelse af gamle garantier nu bliver omdøbt til at være helt ny garantier og

en overtrædelse af den gamle lov

at reagere på den måde vi får så at vide at

en fuldstændig uanstændig måde

de her milliardgarantier til bankerne og jeg kan ikke forstå

flere at udtale sig det er ikke tilfældet og så går vi til afstemning

for stemte ni

en lille smule mere ro i salen

forhandlingen er åbnet herre jacob jensen som ordfører

med det lovforslag som regeringen her præsenterer

og stærkt analyse og forskningsinstitut for kommuner og regioner ved en sammenlægning af tre eksisterende nemlig anvendt kommunalforskning også kaldet

dsi og det kommunale og regionale

fra venstres side er udgangspunktet sådan set godt

i den situation vi også er i nu og fremadrettet med

stærkt analysecenter inden for blandt andet de regionale og kommunale opgaver som jo trods alt vægter en væsentlig del af samfundsøkonomien og dermed også servicen til vores

dobbeltarbejde og parallelanalyser men derimod netop styrkelse af den indsats

det er så det der bringer mig frem til de bekymringer som som vi har i venstre

og som sådan set også er genspejlet i de fleste

ind nemlig for det første den uafhængighed eller man skulle

sige mangel på samme som regeringen lægger op til fra det politiske miljø det er sådan med forslaget her at seks ud af ti af de bestyrelsesmedlemmer som skal være i det nye institut

ministerierne eller i danske regioner eller kommunernes landsforening altså mere end halvdelen af bestyrelsen bliver sådan udpeget fra politisk hold

set også det er ganske bekymrende at man med forslaget her lægger op til at instituttet meget direkte efter vores vurdering bliver udsat for en

politisk styring fra ministeriets side

økonomi og indenrigsministeren skal godkende instituttets årsprogram

tilsvarende skal ministeren også have modtaget alle analyser og forskningsrapporter fjorten dage før de bliver offentliggjort

også efter vores vurdering lidt uklart hvad

instituttet egentlig må påtage sig og om det må påtage sig andre opgaver end dem som

ministeriet pålægger instituttet at

vi synes sådan set at man skulle være være

i retning af den model vi kender fra vismændene det økonomiske råd hvor der netop er en

tage emner op som de mener er relevante at få analyseret nærmere det er ikke politisk bestillingsarbejde og det har givet vismændene en høj grad af troværdighed og dermed også et organ som der virkelig bliver lyttet til

set også at det nye institut burde være

uafhængighed som vi ikke mener

til kvaliteten af det arbejde der skal

sammensætningen af bestyrelsen den burde afspejle en bredere palet end det der bliver lagt op til eksempelvis

repræsentanter med fra erhvervslivet i bestyrelsen så man også fik det element repræsenteret i det analysearbejde

som gør at regeringen så kan sætte reel handling bag de mange ord der er omkring det emne derudover

for kvalitetsmål regeringen vurderer og mener at man kan holde arbejdet op på og hvad man i det hele taget kan forvente

venstres side ligesom have afklaret de her forhold

under udvalgsarbejdet og ved spørgsmål til ministeren

analyseenheden ved den her sammenlægning men

politiske miljø og også kvaliteten af det analysearbejde

der er det afgørende så med de bemærkninger

for kommuner og regioner med det formål

fremme kvalitetsudvikling bedre ressourceanvendelse

virkelig har skærpet kravene til de bedste og mest effektive metoder til opgaveløsning i den offentlige sektor der er med andre ord brug for at arbejde med nye løsninger på tværs af sektorgrænser hvis vi skal gøre os håb om at realisere de økonomiske gevinster som den bedst mulige ressourceanvendelse indebærer så vi kan levere bedre service og velfærd til borgerne i lyset heraf har regeringen besluttet at et nyt og sammenhængende analyse og forskningsinstitut er den optimale løsning når vi skal sikre kvalitetsudvikling bedre ressourceanvendelse og økonomisk styring i kommuner og regioner det betyder så samtidig en sammenlægning af tre institutioner anvendt kommunalforskning dansk sundhedsinstitut og det kommunale og regionale evalueringsinstitut en sammenlægning vil ikke bare skabe

for borgere kommuner regioner og staten

også sikre en bedre ressourceanvendelse end den vi kender i dag i den forbindelse vil jeg gerne understrege at det er afgørende for mig og mit parti socialdemokraterne at instituttets arbejde er relevant aktuelt

for de offentlige aktører derfor bliver det også en central opgave at pege på konkrete tiltag som kan understøtte kommuner og regioner i deres arbejde og sikre kvalitetsudvikling og effektivitet det nye institut skal derfor helt naturligt have fokus på det anvendelsesorienterede og det praksisnære samtidig skal der være plads til de mere dybdegående forskningsarbejder

også er relevant at instituttet bidrager med i en offentlig debat på den måde sikrer vi at instituttets arbejde på en meget konkret måde kan inspirere til videreudvikling af den offentlige sektor og anvendes af aktørerne i deres løbende arbejde og som sagt i den løbende offentlige debat generelt jeg har læst de mange høringssvar og med glæde

noteret mig at langt de fleste er positivt indstillet over for oprettelsen af et nyt analyse og forskningsinstitut jeg har samtidig bemærket at enkelte høringssvar problematiserer instituttets uafhængighed

derfor gerne understrege at det nye institut oprettes som et uafhængigt statsligt institut med statslige midler følger selvfølgelig en række forpligtelser ikke mindst at der tages ansvarlige økonomiske hensyn ved anvendelsen

det er også kun begavet i en tid der er præget af økonomisk krise det ændrer imidlertid ikke på at instituttet er selvstændigt og uafhængigt i sin faglige virksomhed der er metodefrihed i arbejdet og de faglige resultater hverken kan eller skal ministeren i dag eller om flere år have indflydelse på det har været helt afgørende for at socialdemokraterne

den endelige udformning af lovforslaget og samtidig sikres instituttets uafhængighed jo igennem en selvstændig bestyrelse der træffer beslutning om instituttets økonomi arbejde og øvrige

forhold jeg håber meget at et stort flertal her i folketinget støtter op om dagens lovforslag

kan se at over halvdelen af

elementer af at ministeren skal have analysernes resultater ind på sit bord til mere eller mindre godkendelse

i ministeriet særlig i forhold til den her fjorten dages frist som spørgeren henviser til

bliver taget ud af lovgivningen så så allerede der

også var en fin anerkendelse af de høringssvar der er blevet givet i forhold til instituttets uafhængighed i sit faglige virke

der er uafhængigheden essentiel og der mener jeg faktisk vi

en konstruktion hvor man i øvrigt i sammenligning med med den bestyrelsessammensætning

udpegningsmodel man kender fra de institutioner der bliver lagt sammen sikrer at resultaterne er fagligt

det en mulighed nemlig ideen om at få bredt bestyrelsessammensætningen ud til også at favne

som vi var enige om skal analyseres til bunds og som skal give nogle muligheder nogle

ressourcerne bedst muligt

på vi også får nogle gode diskussioner om

ned i værktøjskassen når vi kommer til kommuneøkonomiforhandlingerne her senere på året

bestyrelsen er ramt rigtigt i forhold til to ting

til at sikre at det der bliver undersøgt også

helt tryg ved at den bestyrelse der er udpeget er fuldstændig uafhængig og sikrer at de forskningsmæssige

og analysemæssige resultater er præget af fuld metodefrihed og faglig styrke

vi behandler i dag er på mange måder fornuftigt det handler nemlig om

foretage en sammenlægning af tre forskellige analyse og forskningsenheder der tidligere har været forankret

hvis den foretages på en ordentlig og redelig måde medføre at vi får en mere effektiv organisering ledelse og administration af indsatsen derfor kan jeg også

tidspunkt bekendtgøre at dansk folkeparti støtter intentionerne bag forslaget imidlertid er der i høringssvarene rejst

den her enhed er tilpas uafhængig til at al forskning og analyse kan foregå på et objektivt grundlag

er en grundlæggende forudsætning for at

kan tages seriøst og bruges efterfølgende i også den offentlige debat derfor bliver vores støtte her ved førstebehandlingen

vil jeg på dennes vegne fremføre ordførertalen lovforslaget sammenlægger de tre kommunale forsknings og analyseinstitutter anvendt kommunalforskning dansk sundhedsinstitut og det kommunale og regionale evalueringsinstitut

rigtig god idé fordi institutterne i sammenspil vil kunne levere en mere praksisorienteret anvendelig og tilgængelig forskning det er essentielt at kommunerne har den viden der skal til

så de kan skabe nye bedre og billigere løsninger og resultater ligeledes skal kommunerne og regionerne grundlæggende have de bedst tænkelige muligheder for at sammenligne sig med hinanden og lære af andre kommuner og regioner så så man lettere

best practice og kan realisere de fordele der er ved

lade sig inspirere af best practice alt dette understøttes af regeringens sammenlægning af de tre forsknings og analyseinstitutter fordi der netop er tale om en sammenlignende og anvendelig

forskning hvor ikke blot en effektiviseringsdagsorden men også kvalitetsudvikling er tænkt ind

etablere et samlet forskningsinstitut for kommuner og regioner instituttet vil indebære en sammenlægning af anvendt kommunalforskning dansk sundhedsinstitut og det kommunale og regionale evalueringsinstitut instituttet skal fremme kvalitetsudviklingen og sikre bedre ressourceanvendelse og styring i danmarks kommuner og regioner

i sf anerkender vi behovet for ét enkelt institut som varetager analyser og forskning på kommunalt og regionalt

i vores virke som folkevalgte at vi har de bedste forudsætninger for at træffe de rette beslutninger derfor hilser vi i sf etableringen af et samlet forskningsinstitut velkommen

er det selvfølgelig fuldstændig altafgørende at instituttets

vil jeg også læse op fra formålsparagraffen hvor der netop står analyse og forskningsinstituttet er en uafhængig statslig institution instituttet udfører sin faglige virksomhed inden for sit formål i uafhængighed af økonomi og indenrigsministeren og skal værne om videnskabsetikken

en rigtig god idé at samle kræfterne omkring den kommunale og regionale forskning

helt afgørende er at det bliver en uafhængig og stærkt videnskabelig baseret forskning der bliver lavet og at man får lagt vægt på armslængdeprincippet det er også vigtigt at der ikke kan drages tvivl om den forskningsmæssige kvalitet derfor ser vi gerne at der

fra forskerverdenen ind i

jeg har som ganske almindelig medarbejder ude i i den kommunale verden oplevet at for eksempel kom en rapport fra krevi

mere mager med organisation i to niveauer fungerede bedre end en større med organisation og vi havde da

snakken på gulvet om hvad nu sigtet var med det her altså

desto større var tilfredsstillelsen

midler bag

vi vil til den tid give endelig indstilling om

nedlægge tre statslige institutioner tre institutter så den del af forslaget

ved at udbyde den række af opgaver som ligger i det her i stedet for at etablere en ny statslig institution

det nemlig karakter af en regelforenkling

og måske ligefrem en effektivisering af området

har haft i dag om uafhængighed fuldstændig i jorden

man altid bør gøre sig det er meget nemt sådan

erstatte det med noget andet men man kunne også overveje om ikke det kunne løses ad anden vej

en god grundregel at have når man nu er så grundigt i gang så jeg roser første del af forslaget med at

hylde det private initiativ og det mener jeg ikke ligger

en egentlig debat

for at vi får viden der med herre simon kollerups ord er relevant aktuel og anvendelig og at vi får en tilstrækkelig uafhængighed i fremskaffelsen af den viden

som lovforslaget forsøger at holde

til det meget grundlæggende spørgsmål om man virkelig skal lave en ny

en helt central impuls i arbejdet med det her forslag og det var at der jo var lavet et analysearbejde før den nye regering trådte til men det analysearbejde fokuserede meget på at lave én institution som kun var fokuseret

effektivisering

det er vores opfattelse at man har brug for

ligesom jeg tror det gælder på alle politiske niveauer at enhver politiker

oplever sig forpligtet både på at sørge for at økonomien er i orden

mikkelsen men vi sparer faktisk

nogle penge i i forløbet vi laver en institution som vi håber vil kunne løse den her opgave

eller hos de nuværende universiteter eller hos socialforskningsinstituttet for den sags skyld jeg tror det vil være gavnligt for udviklingen af den offentlige sektor

det er også helt med vilje at vi ønsker

have både en forsknings og en analyseinstitution de tre institutioner som bliver slået sammen er jo ret forskellige på hver deres felt har de ydet en meget anerkendelsesværdig og god indsats jeg tror mange af kollegaerne her har haft gavn af de analyser og den forskning som er kommet ud af det

det er også på den baggrund at vi meget gerne vil sikre at også her går man på to ben at det analytiske

og at der formodentlig også vil udvikle sig et frugtbart mellemrum mellem de to ting jeg ser meget frem til at diskutere

lægge pengene ud til til grundforskning

til det må man sige at vi synes vi har brug for mere viden

brug for mere forskning mere analyse

hvordan den offentlige sektor bliver så effektiv som mulig og så orienteret imod borgernes behov og forventninger og den

politiske ledelse som overhovedet muligt og den balance oplever vi kan holdes med et forslag af den her type dermed jo også sagt at jeg synes det er vigtigt at man kan rekvirere de ting man gerne vil have undersøgt

man ikke bare kan sige jamen lad os gå den vej men på den anden side

at medarbejderne tilrettelægger deres arbejde i fuld uafhængighed og at de resultater de kommer frem til naturligvis også er fuldstændig uafhængige af den til enhver tid siddende regering

herskende flertal i folketinget uanset hvor skiftende

dermed jo også sagt at der er en forskel på det her institut og på et universitetsinstitut det er der

flere af vores debatter får det input som instituttets

i lovforslaget at at andre kan rekvirere opgaver hos instituttet som

så får man flere blikke ind så får man ligesom en større portefølje jeg tror det er en god ting at der kan være flere opdragsgivere

og dermed jo også at instituttet retter sig ud imod andre som kunne have en interesse i at bruge instituttets

medarbejderes kompetencer så i den forstand

vi jo forsøgt at holde balancen mellem de forskellige hensyn vi vil ikke lave et nyt miniuniversitet vi vil heller ikke lave noget som er politisk styret

som vi forsøger at holde og det glæder jeg mig til

om ministeren har foretaget en vurdering af om opgaverne kunne løses i den private sektor altså kunne løses uden at

etablerer det her eller om ministeren har vurderet at

en systematisk scanning af hvad der er af private aktører inden for det her faglige felt det er jo klart og det kan man se for eksempel i rapporten fra finansieringsudvalget at der er private aktører på det her område socialforskningsinstituttet har

et stykke arbejde som har inspireret finansieringsudvalget cowi har lavet et stykke arbejde som har inspireret rambøll har lavet et stykke arbejde som har inspireret

finansieret eller offentligt finansieret institution og to private konsulentfirmaer så der er jo folk der forholder sig til lige præcis den her faglighed andre steder det som jeg synes har været vigtigt

vi mener der er nogle dilemmaer nogle nogle ting som vi ikke kan gennemskue

noget nyt der foregår her og så på den anden side får uafhængighed i forsknings og analysetilgangen og uafhængighed frem for alt i resultaterne det er balancen og det er grunden til at vi har valgt denne

at lægge pengene i pungen og så købe analyser på et privat marked jeg tror et privat marked vil kunne levere noget men jeg tror faktisk ikke det kan levere det samme og det er derfor vi er endt med den her løsning med at lave ét institut men med en lidt

godt grundlag i danmark for at det kunne løses

man i hvert fald sikre den uafhængighed som alle har efterlyst

om ikke det er en unødvendig etablering vi her er i gang med

signaler fra ministerens parti om at der også kunne ske en slankning

politiske debat er at man kan række hånden ud uden at hele armen bliver snuppet

det radikale venstre kan fuldstændig stå på mål for at en kommende skattereform skal være finansieret og bygge på omlægninger men eftersom vi jo

måtte komme og jo mere konkrete de er jo nemmere er

at forholde sig til apropos den diskussion

uden på nogen måde at kende hverken

vedtægter og egenforståelse i detaljen at noget af det som også er vigtigt er

er jo lige præcis den her balance mellem at

direkte anvendeligt i den kommunale og regionale hverdagsvirkelighed

og jeg tror også at markedet for

den her type analyser vil udvikle sig men jeg synes

jeg oplever at der er en bred anerkendelse af at vi har brug for viden og indsigt på de her områder

specialister på det område det er opløftende så synes jeg også at vi skal være opmærksomme på

ministeren var forleden dag i et samråd om offentlig private

enhedslisten ikke blandt andet baseret

der er en masse at tabe på arbejdsmiljø og nedslidning

ikke at bruge resultaterne fra sit eget

af samtlige udliciteringer i danmark

en rapport som krevi havde lavet og som handlede om at gøre med med systemet slankere end det er i dag der

jeg ikke at ordføreren var særlig begejstret for det resultat som var kommet ud af det derfor kunne

tage pejling af og have så meget viden som overhovedet muligt men også at tage

jeg synes det er en vigtig information at få hvordan udlicitering har virket og hvad der er kommet ud af det jeg synes også det

kan løse nogle af de problemer som bliver afdækket

udlicitering er jo én måde at få et partnerskab med det private på og det kan gøres på en mangfoldighed af andre måder for eksempel også ved

udfordre den måde vi overhovedet udbyder en opgave på i stedet for at vi

have løst den her opgave og vi har de her penge til at gøre det for hvem kan gøre det bedst

tror jeg stadig væk at uanset hvor meget viden vi får analytisk

skal skabe rammen for

med til at løse nogle af samfundsopgaverne og dermed sikre at skattekronerne bliver brugt så hensigtsmæssigt

der er begrænsede ressourcer også til det her og derfor synes jeg at det er meget vigtigt at instituttets analyser og forskningsarbejde så at sige adresserer de ting vi er optaget af apropos

den sidste spørgers spørgsmål diskuterer vi jo et samspil mellem privat og offentligt rigtig meget

at fortsætte et analytisk og forskningsmæssigt arbejde

i fuld uafhængighed af opdragsgiverne og resultaterne

der kommer ud af processerne må i sagens natur være fuldstændig uafhængige af

det er den balance vi har forsøgt at holde i

den måde vi foreslår ledelsen sammensat på

inspireret af den måde som de tre

er åbenlyst men jeg håber at vi kan have det tilfælles at vi laver det som en statslig institution som hedder kommuners

og regioners forsknings og analyseinstitut og som har det formål mellem på den ene side at adressere noget der er på den politiske dagsorden og

at gøre det med fuld metodefrihed med fuld uafhængighed i resultaterne

det er også derfor videnskabsetikken står centralt som

til ministeren da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

adgangsregulering ved videregående uddannelser har fokus på obligatorisk digital kommunikation ved ansøgning om optagelse på videregående uddannelser og adgang til digital kompetence lovforslaget har til formål at forøge den digitale kommunikation mellem borgere virksomheder og det offentlige det indebærer at ansøgninger anmeldelser og indberetninger på borgerområdet som er omfattet af lovgivningen i højere grad skal foretages digitalt lovforslaget har til formål at sikre at også ansøgning til og optagelse på en videregående uddannelse fremadrettet

skal gennemføres digitalt forslaget indebærer at ministeren får hjemmel til at gøre det obligatorisk at ansøge digitalt når man søger om optagelse på en videregående uddannelse dette kan venstre bakke op om de tekniske løsninger er skabt men det

at kræve digital ansøgning det ændrer vi på med l syv og halvfems det indebærer en effektivisering og besparelse i den offentlige som venstre kun kan bifalde

siden at ordføreren for socialdemokraterne selv søgte om optag på en videregående uddannelse jeg kan i den her lukkede forsamling afsløre at det faktisk blot er lidt mere end ti år siden

digitalisering

for at drøfte forslag til lov om ændring af lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser

at det naturligvis skal være obligatorisk at anvende

digitale kommunikationskanaler ved ansøgning om optag på videregående uddannelser i et stadig mere digitaliseret samfund står det slet ikke til diskussion hvorvidt vores uddannelsesinstitutioner skal integrere digitale hjælpemidler og anvendelser i såvel undervisning som organisation

det må være et minimumskrav at vores studerende kan kommunikere digitalt hvis de vil gøre sig forhåbninger om at gennemføre en af vores moderne uddannelser og efterfølgende begå sig

dermed digitale jobmarked ud over de faglige forventninger ligger

både studerende uddannelsesinstitutioner og samfundet det

bliver ganske enkelt lettere hurtigere og billigere at kommunikere med ansøgere om optag på studierne

jeg om optag skrev jeg min ansøgning sendte den og så tog

jeg måske ikke skulle læse litteraturvidenskab og dermed beskæftige mig med islandske sagaer resten af livet jeg ville hellere være

fuldmagter sendt til mine forældre med post og derefter

hvad

jo digitaliseringen er ikke alene et effektiviseringsprojekt som de antidigitale ofte påstår det er samtidig en løsning der giver

uddannelsessøgende en langt større uafhængighed af tid og

af sted og ikke mindst giver en sikkerhed for at deres ansøgninger når frem i tiden

ansøge direkte fra indien eller hvor de ellers måtte befinde sig i danmark eller i verden og derfor glæder jeg mig også over at socialdemokraterne kan stemme for

tilmelding grundlæggende

naturlig følge af den digitalisering der foregår mange steder hvor det i dag virker ret mærkeligt på unge mennesker

papirskemaer og at det hele ikke kan foregå via nettet det forekommer også tungt at man i dag i mange tilfælde skal supplere en elektronisk ansøgning med papirdokumentation

sig ikke noget problematisk i det her forslag vi har dog i dansk folkeparti to vigtige elementer som skal være opfyldt for at det her kan blive en succes og det er punkter som vi naturligvis vil arbejde på under udvalgsarbejdet det første er driftsikkerheden og backupsystemer hvad gør man når skidtet ikke virker

mange tilfælde med digitale systemer som ikke virker når det virkelig gælder når fristen for tilmelding nærmer sig og alle skal ind i systemerne i februar var det historien om det nuværende system optagelsedk

mange timer for folk at få lavet deres tilmeldinger og

ikke lykkedes alligevel

der mange flere der skal bruge de samme systemer så derfor må det selvfølgelig være et krav at det her system sikres så godt det kan

for handicappede det

være fuld tilgængeligt for blandt andet blinde og andre med handicap der er nogle gældende standarder som vi går ud fra vil blive inddraget i det her arbejde endelig skal man

at komme på systemet på men når det er sagt og vi ved udvalgsarbejdet har fået styr på udfordringen

lovgive om obligatorisk digital ansøgning til videregående uddannelser i stedet for som i dag hvor det sker på enten papir eller via optagelsesportalen optagelsedk

målet er jo at optagelsen i to tusind og tretten som hovedregel sker digitalt det samme blev i øvrigt gennemført med su systemet i to tusind og ni og det er klart at formålet er at forenkle procedurerne mindske bureaukratiet og i høj grad at lette ansøgningsproceduren for de uddannelsessøgende på den måde kan man vel trods den gode engagerede tale fra den socialdemokratiske ordfører sige at lovforslaget trods alt er en teknikalitet

til universitetsuddannelser skal ske digitalt der findes blot ikke den samme mulighed

positive det er klart at uddannelsesinstitutionerne er optaget af

at systemet også rent faktisk virker når det træder i kraft det kan vi godt forstå men heldigvis har det allerede været muligt at ansøge digitalt siden to tusind og fire så der er gjort masser af erfaringer og systemet er på den måde allerede på plads afslutningsvis vil jeg bare sige at digitalisering er nyttig og det sparer både tid og penge for administrationen

mindst lige så vigtigt her er det altså at det gør det nemmere og mere overskueligt for de uddannelsessøgende at finde frem til de rette uddannelser og gennemføre deres ansøgninger uanset hvor de befinder sig og derfor støtter vi selvsagt

lovforslag i hvert fald hvis vi kan få ministerens

jeg synes de andre ordførere har været meget fint inde på hvad lovforslaget handler om så det vil jeg ikke gå så meget ind i men jeg vil bare påpege at det er meget afgørende

ansøgere og studerende med handicap og derfor vil jeg gerne høre ministerens kommentar

det høringssvar som er kommet fra danske handicaporganisationer

system skal være tilgængeligt for udenlandske studerende

uddannelser her i danmark

at de her ansøgere og studerendes adgang til digitale

vigtigt at vi holder os for øje at det ikke er alle unge mennesker som har ressourcerne eller fysikken til at

selv om man ikke lige har adgang til tingene inden

medier og maskiner til rådighed på skoler vejledningscentre biblioteker

kan komme til at bruge det og selvfølgelig også betaler for det der nu måtte skulle opgraderes ellers synes jeg i hvert fald at

afprøves i tilstrækkelig grad inden det tages i brug så vi er sikre på at det fungerer og herudover at ministeren

at det bliver muligt for skolerne og institutionerne at benytte systemerne så alle får

vil sige at det nok mest afgørende for mig er at alle unge har mulighed for

også handicappede så derfor vil jeg som nævnt meget gerne høre ministerens kommentar

afbureaukratisering besparelser og administrative lettelser og det er noget som vi naturligvis kan bakke op

i liberal alliance når det er sagt

at det her forslag er endnu et eksempel på at man må spørge sig selv

universiteterne er selvejende institutioner og de må da kunne finde ud af tænk at vi skal sidde herinde og beslutte hvordan ansøgninger skal formuleres indsendes og måske behandles på universiteterne det synes jeg alligevel er stærk kost så vi kommer nok

men at digitalisering er en god ting

jeg synes bare det er en tanke værd at det er noget vi skal lovgive om fra folketingets side men vi er som udgangspunkt på grund af de besparelser og effektiviseringer der er lagt op til

blandt andet fordi det her jo er tanker fra en tidligere konservativ videnskabsminister siden to tusind og ni har det været obligatorisk for alle su su søgende

søge elektronisk og modtage afgørelser og meddelelser om su elektronisk så mange studerende er vant til digitalisering med lovforslaget ser det ud til at optagelsesproceduren rent faktisk også forenkles

ikke både vil være optagelse gennem papirskemaer

elektronisk og det vil kunne spare tid og penge det er positivt at der allerede er gjort mange erfaringer med elektronisk optagelse som vil kunne bruges når digitaliseringen udbredes til at omfatte alle konservative hilser digitaliseringen velkommen og vi er ikke nervøse for udviklingen men i udvalgsbehandlingen

vi alligevel spørge ind til hvorvidt det vil være nemt eller bøvlet at søge optagelse elektronisk og hvad der kan gøres for at sikre at alle får søgt ind på netop deres drømmeuddannelse uden at de bliver stoppet af en besværlig digital proces bare én studerende der forhindres i at søge ind på sin drømmeuddannelse på grund af den her digitalisering

helt afgørende at systemerne får den fornødne funktionalitet og brugervenlighed

vi har endvidere noteret os at flere uddannelsesinstitutioner i deres høringssvar fremhæver nødvendigheden af at systemerne er gennemtestede før de tages i brug og det mener vi selvfølgelig også er helt afgørende for digitaliseringen skal jo gerne lette ansøgningsprocessen for både

digitalisering og selvbetjening

en del af alle borgeres hverdag

spares rigtig mange penge både i det offentlige og ude på de enkelte uddannelsesinstitutioner og danskerne

den digitale brug af optagelsen til de videregående uddannelser til sig det kan man forvisse sig om ved

har udfyldt og sendt elektronisk til en bestemt uddannelsesinstitution også kommer frem til den uddannelsesinstitution

optaget på og sagsbehandlingen ude på de enkelte uddannelsesinstitutioner

også blive af en højere kvalitet da medarbejderne ikke skal bruge ekstra tid på at undersøge

eksamensbevis eller andre bilag optagelsesproceduren vil med forslaget her udvikle sig i samme retning som

hvor det i to tusind og ni blev obligatorisk

at ansøge digitalt om statens uddannelsesstøtte en fuld digitalisering indebærer samtidig at det kun undtagelsesvis bliver muligt at ansøge på papir en fuld digitalisering af optagelsesprocessen tjener som et eksempel på hvordan de fulde gevinster

digitalisering kan hentes hjem

muligt at udnytte alle aspekter ved digitaliseringen fordi man

på nogle af de vigtige og centrale spørgsmål

driftssikkerhed omkring systemet

gennemfører et lovforslag som det her

den at der allerede i dag er internetadgang på alle landets biblioteker

der har man de muligheder ligesom det også vil være naturligt at uddannelsesinstitutionerne giver

vil jeg sige at det jo er uni c der har ansvaret for udviklingen af det her ansøgningssystem

implementeres og det vil ske i et samarbejde med institutionerne og deres leverandører af

systemer der er stor fokus på at den obligatoriske digitalisering bliver en god løsning som både tager højde for brugervenligheden tilgængeligheden og funktionaliteten

gjort mange erfaringer som har været med til at skabe det

vi har i dag på baggrund af de erfaringer der allerede gjort mener jeg også at det system vi har i dag vil være i stand til at klare en fuld digitalisering af ansøgningsprocessen allerede fra optagelsen i to tusind og tretten

vigtigt at vi tager lovforslaget nu sådan at vi

arbejde med implementeringen så er der spørgsmålet om handicaptilgængeligheden og

er der vel to centrale spørgsmål det ene handler

om at det lever op til de standarder der findes på det område og det andet er det mere specifikke

til den uddannelsessøgende at man har en sikker identifikation i forhold til

eller lignende og at det kan foregå digitalt via e boks det kan man sagtens gøre fra udlandet

kan man alligevel lave en ansøgning ved at man angiver et selvvalgt og konstrueret cpr nummer

underskrevet side med en sikker identifikation fra den pågældende ansøgers

sat et udviklingsarbejde i gang for at få klarhed over

i de her marginale tilfælde

dels har uni c testet at blinde brugere kan anvende optagelsedk

også til liberal alliances ordfører fru mette bock at

en af de store styrker ved det danske optagelsessystem jo er at det er fælles for alle institutionerne

det selvfølgelig også afgørende når vi digitaliserer

investeringsforeninger derudover skal lovforslaget bidrage til at sikre samspillet mellem de danske skatteregler

direktivet har fra første juli to tusind og elleve givet nye muligheder for at administrere og markedsføre europæiske investeringsforeninger på tværs af landegrænserne i eu i venstre er vi enige i at beskatningsreglerne for investeringsforeninger skal simplificeres investeringsforeninger er nemlig danskernes foretrukne investeringsprodukt og vinder fortsat frem

ni og halvfems er de administrerede midler firedoblet fra to hundrede og fire milliarder til tusind milliarder og i dag har ottehundrede og trettentusind danskere deres opsparing i danske investeringsforeninger forslaget stammer oprindelig fra dengang da v k sad i regering og siden da er der sket nogle ændringer forslaget har i sin fremsatte form nogle utilsigtede konsekvenser der skal rettes op på

det for alvor gavner investeringsforeningerne

direktivet har gjort det muligt og administrativt let for danske investeringsforeninger at tilbyde investeringsbeviser til udenlandske investorer problemet er

danske investeringsforeninger ikke kan udnytte muligheden fordi vores skatteregler spænder ben hvis en svensk investor for eksempel vil købe aktier via en dansk investeringsforening bliver svenskeren beskattet med syv og tyve procent af både udbyttet og avancen hvis den svenske investor derimod køber aktier direkte på børsen

da der ikke skal betales dansk skat af en eventuel

at investere via en udenlandsk investeringsforening her skal der nemlig kun betales skat til hjemlandet af det egentlige aktieudbytte vi vil derfor anbefale skatteministeren at udenlandske investorer kun skal betale dansk skat af udbyttet fra danske aktier

altså uden om den danske investeringsforening og bare rolig jeg tror ikke vi vil miste skatteindtægter for lige nu vil det næppe give mening for en udenlandsk investor at investere via danske investeringsforeninger så ved at tilpasse de danske skatteregler til ucits

vil vi få større aktivitet i danmark og dermed flere skatteindtægter et andet aspekt

er at det gøres muligt at samle administrationen hos investeringsforeninger i ét land herved kan der også opnås stordriftsfordele det vil kunne trække arbejdspladser til danmark

den danske finansielle sektor administrerer fonde for omkring fem hundrede milliard kroner hvis to tredjedele af de midler bliver taget hjem

vil det give yderligere arbejdspladser i i danmark det vil for eksempel skabe stordriftsfordele på udvikling vedligeholdelse og betjening af de avancerede it systemer som

at drive investeringsforeninger dette eksempel dette eksempel handler om

trække arbejdspladser hjem til danmark ved

også muligheden for at danmark kan blive et attraktivt land for at eksportere investeringsbeviser for eksempel hvis en tysk investeringsforening vælger at etablere sig i danmark

ud over skattereglerne er danmark nemlig et attraktivt land at bruge som hovedsæde på grund af lave omkostninger

transparent marked så hvis vi kan tilpasse de danske skatteregler til ucits

kan vi konkurrere med andre europæiske lande om at være hovedsæde for investeringsforeninger spørgsmålet er

for at udenlandske investorer kun skal betale dansk skat af udbyttet på danske aktier dermed sikrer vi at udenlandske investorer ikke

det burde kunne lade sig gøre selv om skatteministeren tidligere har nævnt at dette skulle være i strid med den code of conduct som vi er underlagt da frankrig har en nogenlunde lignende ordning men det er altså noget vi vil dykke ned i

lovforslaget det er som nævnt et lovforslag som vi selv har tegnet skitsen til forslaget

konsekvenser som vi håber vi kan få rettet op på i udvalgsarbejdet

enklere regler for beskatning af investeringsforeninger desuden betyder det et bedre samspil med eu direktivet på området og det betyder at vi justerer reglerne for de personer der har et nettotab

til danmark igen det er positive tiltag forslaget forenkler beskatningen for investeringsforeninger formålet fra vores side er at sikre at reglerne er så enkle og administrerbare som muligt lovforslaget sikrer en enklere beskatning af minimumsudlodningen for udloddede investeringsforeninger og det betyder at hele udlodningen beskattes som aktieindkomst hvis foreningen er aktiebaseret og

beskattes som kapitalindkomst hvis foreningen er obligationsbaseret desuden forenkler

opgørelsen af årets minimumsudlodning baseret på en samlet nettoopgørelse af indtægter udgifter og tab de enklere regler vil lette administrationen i investeringsinstitutterne og give investorerne bedre mulighed for at gennemskue deres investeringer desuden

vil ændringerne give en mere konsistent beskatning hvor investorerne ikke længere kan spekulere i om afkastet skal beskattes som

eller kapitalindkomst en anden del af lovforslaget som vi førstebehandler i dag vedrører fraflytterskat ved tab på aktier og obligationer i forbindelse med en fysisk persons fraflytning fra danmark anses en eventuel aktiebeholdning for afstået

der sker en tilsvarende opgørelse hvis personen ved fraflytning ejer fordringer eller finansielle kontrakter den person der fraflytter danmark og senere flytter hjem igen er derfor dårligere stillet end hvis personen var blevet i danmark det justerer det her forslag sådan at personen

lige så godt som hvis personen hele tiden var blevet i danmark det her er overordnet set rigtig gode tiltag særlig regelforenklingen er i socialdemokraternes øjne en vigtig del

som jeg nævnte nemlig hvis en svensk investor

investere i en dansk investeringsforening og bliver beskattet med syv og tyve procent både

avancen men hvis man investerer direkte på børsen bliver

og det er i vores øjne positivt hvis der er detaljer

hvis der er mulighed for at gå endnu længere

noget vi må se på men som lovforslaget ligger nu

ikke er foreningen der bliver beskattet men det er investorerne der løbende bliver beskattet af det overskud de har på foreningens investeringer i dag er det sådan

ud fra det lave en beregning på

beskatning af det fremover hvor man vælger at sige at de

om de er en aktiebaseret forening eller de er en obligationsbaseret

ud fra det bliver hele indkomsten så

det er en ændring som vi i dansk folkeparti

lang række af høringssvar jeg mener at de kommenterede høringssvar var på hele syv og fyrre sider så det er en ret kompliceret sag og der kan være nogle ting som vi skal have belyst i løbet af udvalgsarbejdet men i forhold til den principielle holdning vi skal komme med her

fald ovenud positive for den regelændring

man sletter nogle gamle regler det er jo rigtig positivt og

noget mere fokus på i folketinget altså at få fjernet nogle af de regler som ikke er tidssvarende mere blandt andet

skattefrit blandt andet kunne få renteindtægt og så videre

ikke bliver brugt mere så vi er som udgangspunkt

af udlodningen fra investeringsforeninger formålet med dette lovforslag er at sikre at reglerne er så enkle og så administrerbare som muligt samtidig skal forslaget sikre at reglerne ikke på samme tid udgør en barriere for foreningernes mulighed for at indrette sig fornuftigt og hensigtsmæssigt på markedet det bliver nu fremadrettet lettere for investeringsinstitutterne at administrere reglerne og investorerne får bedre mulighed for at gennemskue deres investeringer desuden vil ændringerne give en mere konsistent og sammenhængende beskatning hvor investorerne ikke længere kan spekulere i om afkastet beskattes som aktie eller kapitalindkomst med disse bemærkninger og

formålet med lovforslaget som flere også har været inde på

at sikre at reglerne er så enkle og administrerbare som muligt og på samme tid ikke udgør en barriere for foreningernes mulighed for at indrette sig hensigtsmæssigt på markedet

er der også en række tekniske ændringer som flere ordførere også har været inde på i forhold til ucits

om udtalelsen er korrekt men hovedpointen er jo at vi med lovforslaget får en enklere beskatning af minimumsudlodningen

at udlodningen beskattes som aktieindkomst hvis foreningen er aktiebaseret og som kapitalindkomst hvis foreningen er obligationsbaseret

nemme at administrere og samtidig ikke hindrer foreningernes mulighed for at tilpasse sig til markedet desuden indeholder forslaget justeringer af reglerne om fraflytterbeskatning af aktier fordringer og finansielle kontrakter så tab ved fraflytning ikke

det er overordnet set en større forenkling og

for mig at se også store forbedringer som venstres ordfører

man kan diskutere men jeg synes det her er et stort skridt i den rigtige retning og

os i den rigtige retning med det her så må vi tage diskussionen om nogle af de udeståender som venstres ordfører var inde på men jeg mener det her

vi vil bruge vores tid i udvalgsarbejdet

sikre på at der ikke med disse såkaldte forenklinger skabes nogle nye muligheder for at undgå at betale skat eller at betale mindre i skat

vi selvfølgelig er imod hvis det skulle komme igennem i udvalgsarbejdet

kommet frem forleden dag

tørrer kunderne så det gør ondt

store gebyrer i forbindelse

selskabet køber hos moderselskabet for eksempel bankinvest hos danske bank og på den måde giver et

hvis man investerer ethundredetusind kroner i en investeringsforening og betaler de her

tabe cirka halvfjerdstusind kroner uden at få en krone ud af det og jeg synes nok at det når vi har fat i

på det nemlig om ikke dem der i virkeligheden kontrollerer de her investeringsforeninger scorer kassen i en urimelig grad på bekostning af almindelige opsparere

slippe

kigge meget kritisk på på lovforslaget i udvalgsarbejdet og vi vil i hvert fald kigge ekstra kritisk når der kommer ønsker fra venstre om

ender når venstre har fat i et lovforslag der har med skat at gøre det gavner dem der

mere i skat hvis man ser på dansk skattelovgivnings historie kan har været flere tilfælde hvor politikere har sagt at de ville forenkle skattelovgivningen og dog har vi set et støt stigende skattetryk så den sammenhæng som herre frank aaen nævnte heroppe er vist ikke helt indlysende men men

det lyder jo positivt og vi er også positivt stemt over for det men det forekommer

at forslaget vil betyde at danske investeringsforeninger i praksis ikke vil kunne sælges i udlandet medmindre der gennemføres en række yderligere justeringer af lovforslaget det er én grund til at man kunne ønske at

at udlodningspligten modificeres så avancer ikke skal udloddes og skatten dermed udskydes til det tidspunkt hvor investorer afstår sine beviser det bemærkes her at udlodningen i dag er blevet så stor at investorerne risikerer løbende at betale skatter af udbytte og dermed stå med tab på investeringsbeviserne som i mange tilfælde ikke kan fratrækkes men kun modregnes efter reglerne for kildeartsbegrænsning hvilket giver en uønsket asymmetri

en tredje indvending er

ved tilbagesalg af medarbejderaktier for udenlandske investorer er besværlig og strider imod eu regler om kapitalens frie bevægelighed

vil kunne modregnes i dobbeltbeskatningsaftaler

går så langt at den ødelægger nogle muligheder

vi vil gå ind i udvalgsarbejdet med det ønske

et forslag som betyder bedre forhold for investeringsforeninger

med til at generere vækst i det danske samfund

med til at generere at vi stadig væk har nogle virksomheder som kan generere nogle arbejdspladser og på den måde er fødekæden så intakt

vi er opmærksom på det som andre ordførere også har været inde på jeg synes også at den danske stat har en interesse i at udenlandske investorer kan investere i danske investeringsforeninger det er kun til gavn for det danske samfund for hvis de putter kapital ind i danske investeringsforeninger

vi kan se af høringssvarene at der er nogle problemer med det

man må dyrke under udvalgsbehandlingen

er til gavn for det danske samfund er jo investeringer og kapital og finansiering

folkeparti støtte forslaget som vi synes er

først og fremmest tak for en konstruktiv

forslaget jeg kan også fornemme at der er god grobund for en konstruktiv udvalgsbehandling med det her forslag

opnår vi to væsentlige ting vi får et mere enkelt regelsæt og samtidig sikrer vi et bedre samspil mellem skattereglerne og ucits

direktivet med hensyn til det første altså en forenkling af reglerne

lettere for investeringsinstitutterne at administrere reglerne og investorerne får bedre mulighed for at gennemskue deres investeringer

vil ændringerne give en mere konsistent og ensartet beskatning af afkastet fra investeringsbeviser så investorerne hverken kan eller skal spekulere i om afkastet beskattes som aktie eller kapitalindkomst nu bliver beskatningen den samme uanset om afkastet opnås i form af den årlige minimumsindkomst eller ved salg af beviset med hensyn til det andet formål samspillet med

indebærer forslaget at skattereglerne nu ikke udgør en barriere i forhold til master feeder strukturer det betyder at skattereglerne ikke stiller sig i vejen for at institutterne investerer via et andet institut

vil udenlandske institutter få lettere ved at kvalificere sig som minimumsbeskattet institut det vil stille de udenlandske institutter bedre i forhold til markedsføring af deres produkter over for danske investorer jeg er opmærksom på at at den finansielle branche efterlyser endnu flere ændringer

det er min klare opfattelse at vi

tværs af grænserne jeg vil også godt

understrege at vi har har lyttet og det synes jeg også lovforslaget vidner om i lovforslaget indgår jo som jeg har har nævnt blandt andet en ændring af skattereglerne vedrørende indeholdelse af udbytteskatten så skattereglerne ikke er en barriere i forhold til at etablere

som flere ordførere har været inde på

udbytteskatten lempes så der ikke skal indeholdes kildeskat i forhold til udenlandske investorer på grundlag af hele minimumsindkomsten

for udenlandske end for danske investorer

udenlandske investorer vil være i i potentiel konflikt med

på forhånd udelukke at der er mulighed for at nå endnu længere men men det er klart at der skal være balance

og jeg mener ikke

folketinget kan være interesseret i at danmark skal skal konkurrere fuldt ud med for eksempel et land som som luxembourg i de her henseender jeg jeg vil også give dansk

høringssvarene naturligvis også præg af derfor tror jeg at det er fornuftigt med en grundig udvalgsbehandling og det er også

det budskab jeg fornemmer bredt i folketinget nemlig at man er indstillet på en god og konstruktiv udvalgsbehandling hvor vi kommer i dybden med

med det her i forbindelse med om det er i strid med code of conduct eller ej at indføre en lempeligere udbyttebeskatning for udenlandsk investor kan ministeren så ikke se at det er det

risiko for at det at stille udenlandske investorer bedre i skattemæssig henseende end danske investorer vil være i strid med

side ikke har sagt entydigt om om det er tilfældet men det vil vi jo så også kunne kunne diskutere nærmere under udvalgsbehandlingen det er også det som jeg tidligere forstod på ordføreren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

samme deltagere så

for at have undladt at oplyse om udenlandsk indkomst ordningen giver en nedsat straf i forhold til den straf der ville have

tale om efter de almindelige regler uanset sagens størrelse bliver der ikke tale om fængsel ordningen går ud på at man kan melde sig frivilligt i en periode fra

og tretten man skal lægge kortene på bordet og samarbejde med skat om at fremskaffe alle oplysninger og man skal betale alle skyldige skatter og afgifter inden for en kort frist efter at kravet er gjort op strafnedsættelsesordningen er åben for personer og selskaber der har midler i andre lande

har kunnet få bankoplysninger fra kontohaverne der er udtaget til kontrol i money transfer projektet er dermed afskåret fra at anvende ordningen money transfer projektet giver adgang til oplysninger om bankoverførsler fra en række lande hvoraf en del traditionelt

været brugt til skattely

den forligskreds som lavede aftalen om en sådan amnestiordning og vi støtter selvfølgelig lovforslaget ud fra at det kan sikre at midler som skulle have været beskattet i danmark også bliver beskattet vi er positive over for at den slags forhold bliver bragt i orden ad frivillighedens vej sker det ikke

findes der allerede i skattelovgivningen en særdeles høj strafferamme for skatteunddragelse det er dog i alles interesse at den her slags sager kan afsluttes uden domstolens indblanding da det betyder at skat kan bruge ressourcerne

vil fortsat skulle betales en bøde på op til tres procent af det skyldige beløb hvilket trods alt også er en hård sanktion og det skal bemærkes at ordningen kun gælder for beløb

eftersom der i forvejen er straffrihed for selvanmeldere hvor det skyldige beløb er under

kroner skat har i dag væsentlig bedre muligheder for at indhente oplysninger fra udenlandske bankkonti end det var tilfældet for blot få år siden det betyder at det bliver stadig mere risikofyldt at skjule penge i udlandet frit lejde ordninger har haft stor effekt i andre lande og har også været brugt inden for andre områder inden for skattelovgivningen for eksempel i forhold til beskatning af bolig i udlandet venstre håber at loven via frivillighedens vej vil forbedre skats inddrivelse sådan at skat kan koncentrere kræfterne om de personer og virksomheder der ikke ad frivillighedens vej ønsker at få bragt tingene i orden derfor er venstre positiv over for lovforslaget og agter at stemme

alt for mange danskere der snyder på vægten i de her sager det koster statskassen dyrt og det skal stoppes vi har tidligere givet udtryk for skepsis i forhold til at løse problemet ved at give midlertidig nedsættelse af straffen men vi støtter lovforslaget der er fremsat af regeringen og vi accepterer at der er flertal for det vi er glade for at skatteministeriet samtidig gør det sværere at snyde ved at indgå aftaler med flere og flere skattelylande om udveksling af oplysninger det betyder at risikoen for at blive afsløret i skattefusk vokser og det er den helt rigtige vej at gå vi er også glade for at forslaget ikke fritager skattesnydere for straf men holder fast i at der skal kunne uddeles store bøder som konsekvens

man lavede aftalen om

amnestiordning hvad er det der er sket i mellemtiden der gør at man har ændret holdning

fra at man ikke støttede

støtter vi forslaget der er fremsat af regeringen vi er samtidig rigtig positive over for at der der er en række andre initiativer i gang der gør at vi puster de her skattefuskere i nakken at vi gør det meget sværere at snyde at skatteministeren går foran i forhold til at slå hårdt ned på det og lave aftaler med skattelylande

og og at det vi vedtager i dag stadig betyder at der er en konsekvens

set noget der er pågået meget længe det pågik også under den tidligere regering det ville ordføreren også have opdaget hvis vedkommende havde deltaget i skatteudvalgets besøg

stor diskussion om lige præcis det her

det er altså fordi socialdemokraterne nu er

ville man være imod en midlertidig strafnedsættelse

vi støtter det der er fremsat af regeringen

at komme det her til livs jeg glæder mig bare over at

aftale fra maj to tusind og ti mellem venstre det konservative folkeparti dansk folkeparti socialistisk folkeparti det radikale venstre enhedslisten og liberal alliance så

her lovforslag handler jo om en midlertidig strafnedsættelse for udeholdt udenlandsk indkomst fordi det er et forlig som dansk folkeparti

som det eneste parti ikke er med i aftalen

at resten af folketinget kan støtte

må vi jo hellere bare følge flokken

for at man kan få den her strafnedsættelse kræver det at man frivilligt melder sig og lægger alle kortene på bordet og generelt samarbejder med skat

får man lavere straf end normalt og man er garanteret at man ikke får en fængselsstraf i forvejen gives der jo en strafnedsættelse til skattepligtige der selv melder sig

man i dag for eksempel ikke er garanteret at man ikke får en fængselsstraf eller at man kan undgå offentlig omtale der

skaber en mere attraktiv motivation for dem der har snydt

nu selv at komme og og melde sig og måske på den måde få rent mel i posen så det er et

år indgik med en række partier herunder det radikale venstre om en midlertidig strafnedsættelsesordning for udeholdt udenlandsk indkomst i to tusind og elleve strafnedsættelsesordningen er åben for personer og selskaber der har midler på konti i de lande som skat hidtil ikke har kunnet få bankoplysninger fra formålet med ordningen er at få skjulte formuer frem i lyset så værdien af disse kan indgå i den samlede danske husholdning og derved anvendes til værdiskabelse i det danske samfund samlet set er der tale om en rigtig god frit lejde ordning

det har jo det formål at vi nu forhåbentlig i

fald får skjulte formuer frem i lyset så de fremadrettet i stedet for kan bruges til investeringer og

lave en strafnedsættelse for personer eller selskaber som har midler i

skat ikke tidligere har haft mulighed for at få indsigt i deres konti

melder sig frivilligt og med åbne kort indvilger i at samarbejde med skat og efterfølgende betale alle de skyldige afgifter og skatter inden for en relativt kort periode den frivillige periode lægges op til at være første juli to tusind og tolv til

banen men omvendt må vi også konstatere at hvis ikke man medvirker nu

skal der selvfølgelig også være nogle konsekvenser ved det men ordningen giver netop

nedsat straf i forhold til den man ellers ville få ved

gældende regler hvis man vælger at indgå den her frivillige aftale jeg synes det er en god aftale jeg synes det er flot at vi nu tager det her skridt og jeg har

fingrene i nogle af de penge som desværre i årevis er

moderne dansk kalder en win win situation staten får de penge som staten mener at have til gode og nogle folk der er kommet til at lægge nogle penge i nogle udenlandske konti så de ikke skulle

indbetale dem og så slippe for at komme i fængsel så det er sådan set godt for alle parter og

en aftale med myndighederne så vi får flere penge i statskassen

virksomheder og privatpersoner får mulighed for at komme ud af et moralsk dilemma

bred aftale der danner grund for for lovforslaget formålet med ordningen er

formuerne kan indgå i fælleskassen og dermed kan anvendes til investeringer i vækst i det danske samfund

takke for den brede tilslutning som som lovforslaget har mødt lovforslaget giver mulighed for strafnedsættelse ved selvanmeldelse sådan at straffen uanset unddragelsens størrelse bliver en bøde på højst tres procent af unddragelsen og sagen kan afsluttes diskret uden domstolenes medvirken

tredivete juni to tusind og tretten

understrege midlertidig ordningen er begrænset til indeståender på udenlandske konti i lande hvor der per første januar to tusind og otte ikke eksisterede en aftale med danmark om udveksling af bankoplysninger

som er udsøgt til kontrol i money transfer projektet som

blevet kontaktet af skat inden ordningen træder i kraft det er vanskeligt at sige noget om hvor mange der kan tænkes at at anvende ordningen men vi ønsker at der kommer fokus på at der bliver stadig færre skattelylande og at risikoen for opdagelse bliver stadig større så der er god grund til at bruge ordningen mens tid er

jeg i en midlertidig strafnedsættelse i forrige folketingssamling

jo desværre ikke fornøjelsen af også at have socialdemokraterne

vi synes ikke det er rimeligt at folk der helt forsætligt har svindlet for store beløb skal slippe for straf

men hvis man ikke var i regering så ville man nok ikke støtte det alligevel

er kommet med netop for os handler det ikke om kroner og øre men om ret og rimelighed vi synes ikke det er rimeligt at folk der helt forsætligt har svindlet for store beløb slipper for straf hvordan forholder skatteministeren sig til forsvarsministerens kritik

understrege at regeringens linje naturligvis

vi støtter det og det gælder hele regeringen

forhandlingen sluttet

om at øge incitamentet til at være i beskæftigelse

det er helt afgørende vigtigt at understrege at det bedre skal kunne betale sig at arbejde det er regeringens politik at øge arbejdsudbuddet og skabe nye arbejdspladser

både rimelig ansvarlig og økonomisk holdbar politik vi har i modsætning til den tidligere vk regering i sinde at fokusere på almindelige mennesker med almindelige lønninger frem for at fokusere på at gøre de rige rigere vi er allerede

med finansloven for to tusind og tolv vedtog regeringen at indføre en jobpræmie til langtidsledige personer på kontanthjælp dette er med til

styrke incitamentet for langtidsledige til at komme i beskæftigelse derudover vil omdrejningspunktet i den kommende skattereform netop være at gøre det mere attraktivt at arbejde for almindelige lønmodtagere vi vil gøre op med den forhenværende regerings politik som med forårspakke

at være i beskæftigelse vi vil fokusere på mennesker med almindelige indkomster så forskelsbeløbet mellem at være i beskæftigelse

selv om det er en af regeringens overordnede målsætninger at det bedre skal kunne betale sig at arbejde kan regeringen ikke tilslutte sig beslutningsforslaget forslaget er ikke muligt at gennemføre i praksis og regeringen vil naturligvis ikke acceptere at socialt udsatte lades i stikken eller fastholdes i fattigdom

selv hvis det skulle lykkes for regeringen at øge arbejdsudbuddet så meget som man har planlagt så er det ikke nok til at møde de udfordringer som danmark står over for

fjernet to hundrede og fem og tyve timers reglen alle sammen tiltag der gør det mindre attraktivt at være i arbejde den første finanslov som den her regering har vedtaget øger den strukturelle ledighed med fire tusind

meget flotte ord men det hænger ikke sammen med det som man gør

for alt for mange danskere fireoghalvfjerdstusind får kun tusind kroner ud af at være i arbejde

netop politisk handling langt ud over ord og floskler og det er også baggrunden for at vi

fleksjob vi har bebudet reformer af kontanthjælpen vi har bebudet en ambitiøs

fattigdommen i i danmark og det er blandt andet baggrunden for at vi har afskaffet de fattigdomsskabende ydelser det er så korrekt

som finansministeren også har redegjort for at det

en betydning i forhold til til arbejdsudbuddet

at indhente via andre reformer

det som skatteministeren står og taler for nu

at man har vedtaget en finanslov som mindsker arbejdsudbuddet som øger den strukturelle ledighed

om det er jo meget godt at have nogle flotte ord og tale om fattigdom

at der med fjernelsen af de ydelser

derimod tale om at man har mindsket incitamentet for tusindvis af danskere

at komme i arbejde og regeringen siger selv at det fastholder op mod tre tusind

den skaber nye arbejdspladser således at vi kan få job til de mange arbejdsløse

på på kontanthjælp og det vil naturligvis også have en positiv effekt i forhold til at øge incitamentet til at tage et arbejde

er hele regeringens program ikke gennemført endnu heldigvis for det da vi har travlt

også en stor opfordring til hele folketinget

to tusind og tolv kommer til at være præget af mange reformer og jeg håber at

at gennemføre en skattereform der skal sikre at det bedre kan betale sig

det er et helt afgørende instrument og jeg håber også at liberal alliance vil være med til at sikre at det bedre kan betale sig

men det er jo en stærk provokation over for de hårdtarbejdende lønmodtagere

har regeringen også bebudet en skattereform skal gøre det mere attraktivt at at arbejde ved at give et skulderklap til

er på arbejdsmarkedet det håber jeg igen at

partier naturligvis vil deltage konstruktivt i

måtte lytte til det her skatteministeren siger at han er enig i at den så meget omtalte carina ikke er fattig så modtager skatteministeren

hvorfor regeringen så har valgt at sende flere penge til omtalte carina

at det er fordi man vil bekæmpe fattigdom det er det som skatteministeren lige har svaret men skatteministeren har jo lige for lidt siden sagt at carina ikke er fattig

hænger jo overhovedet ikke sammen for normalt tænkende mennesker

forklaringsarbejde som jeg vil anbefale skatteministeren at bruge lejligheden til

at have en rimelighed i vores alle sammens velfærdssamfund samtidig

har regeringen ambitioner om at det bedre skal kunne betale sig at arbejde og vi ønsker at bruge en skattereform til at sikre at også lav og mellemindkomstgrupperne får et skulderklap i en tid hvor de udviser løntilbageholdenhed og det synes jeg er en fornuftig og god og sammenhængende politik

man vil stå på en talerstol og

regeringens side om at carina som var underlagt kontanthjælpsloftet ikke var fattig alligevel besluttede regeringen at carina skulle have flere penge

hvorfor hun skulle det svarer skatteministeren at det var fordi man ville bekæmpe fattigdom

der er jo ingen sammenhæng i argumentationen overhovedet hvorfor skulle omtalte carina og med hende mange andre danskere på kontanthjælp

regeringen har en interesse i at øge forskellen

dem der er på overførselsindkomst og dem der er i beskæftigelse midlet hertil er blandt andet en ambitiøs skattereform

carina får gavn af at man fjerner kontanthjælpsloftet og

det er da i modstrid

incitamentsgivende i forhold til at gå ud og få sig et job

regeringsgrundlaget at skattereformen skal være socialt afbalanceret kan skatteministeren ikke lige udrede det her med at

det op for nogle så skal man sænke skatten for nogle andre og så skal det hele

er at den er socialt afbalanceret for dem

naturligvis ikke løse alverdens problemer men faktisk have have fokus på de hårdtarbejdende lønmodtagere der

dreje rundt jeg tror bare det er afgørende at vi som politikere påtager os det ansvar

at bruge en skattereform til at give et skulderklap til de mange danskere der står op hver morgen og får vores samfund til at køre rundt

at vi skal lave det socialt afbalanceret

socialistisk folkeparti sagde under åbningsdebatten som var at man

lave en socialt afbalanceret skattereform som gjaldt

mere i su til den medicinstuderende på på lægestudiet og på den måde få en statistisk forbedring i ligheden på den såkaldte ginikoefficient men det ville jo bare ikke være rimeligt

den såkaldte ginikoefficient det det handler om er at sikre rimelighed i virkelighedens verden og

mod regeringen af at den voldsomme stigning på en lang række afgifter

jo rammer personer med de laveste indkomster hårdest

svaret fra sfs politiske ordfører at det skulle løses

vender den tunge ende nedad og rammer folk med de mindste indkomster hårdest det skulle løses

dem der går på arbejde

man tilpasser argumentationen efter forgodtbefindende sammenhæng er der ingen af altså man hæver afgifter der rammer

være forbeholdt nogle andre det hænger overhovedet ikke sammen og det hænger heller ikke sammen med

regeringen fører en politik der gør at det bedre skulle kunne betale sig at arbejde når den eneste

den jo udmærker sig ved faktisk

øge ligheden samtidig med at vi skaber skaber job det er altså en stærk økonomisk opskrift og en politik som regeringen i sagens natur er

hvorvidt vi sikrer at det bedre kan betale sig

fremlægge i sin helhed og også invitere alle folketings partier til at drøfte og jeg kan kun være glad for hvis det jeg i dag kan fornemme er at der bredt i folketinget er enighed om at at der er brug for en skattereform der moderniserer vores skattesystem

og mellemindkomster faktisk skal have et

i modstrid med sig selv der står at man

arbejdsudbuddet med syv tusind personer og forbedrer den finanspolitiske holdbarhed med tre milliard kroner de to tal passer ikke sammen det har finansministeren bekræftet i flere svar

statsministeren hælder mest til at det er de syv tusind

er målet og forleden svarede finansministeren

vel skatteministeren der har hovedansvaret for en skattereform og så vil det da være befriende hvis skatteministeren i dag kan forklare

øge arbejdsudbuddet med syv tusind

den finanspolitiske holdbarhed med tre milliard

helt afgørende at få at vide hvad er regeringens ambition

voldsom forskel på hvad det er for nogle målsætninger man vil opnå hvad

skatteministeren jo skabe klarhed over nu ved at fortælle

minimum syv tusind

øget arbejdsudbud og så tæt på tre milliard

regeringen sagt at en skattereform skal være fuldt finansieret og vi har understreget at den skal være socialt afbalanceret jeg har så også tilføjet at det er helt afgørende at man i forbindelse med en skattereform sikrer at det bedre kan betale sig at arbejde og at den sociale balance for mig handler om rimelighed

i intentionerne i det fremsatte beslutningsforslag som lige præcis vil sikre at det altid godt kan betale sig at arbejde

uanset om det giver meget lidt i økonomisk gevinst

aktiv at være på arbejdsmarkedet

og at man så i øvrigt ikke kan tjene mere ved at ligge hjemme på sofaen er sådan set det der gør forskellen jeg

for dem der går på arbejde og måske endda skære i det offentlige forbrug for

siden på talerstolen gjorde meget ud af at regeringen mener at det skal kunne betale sig at

at regeringen siger et og gør noget andet

det skete før jul ved at regeringen sammen

starthjælpen og to hundrede og fem og tyve timers reglen

at man sender to tre tusind mennesker

set statskassen otte hundrede million kroner

skatteministeren bryster sig af at det her var en fantastisk finanslov

sørge for at passe på danmarks økonomi jeg synes nu at det er helt forkert at anvende otte hundrede million kroner på den måde

at regeringen rent faktisk mener at det skal kunne betale sig at arbejde

taler jo på hele regeringens vegne vil stå ved sine ord og sine ord til handling

at regeringen faktisk også gør det den siger at den vil gøre

er noget interesseret i at vide

meget optaget af at finansieringen skal være på plads

finansieringen som alene er nævnt som værende en reduktion

er nok til at gøre det

ligger nu kan stemme for forslaget men vi synes

kunne lave en beretning og om ikke andet så opfordre regeringen til at nu må den komme på banen og vise

kommende statsministerparti tager så godt imod den her dagsorden og synes at det er

men det er jo ærgerligt at venstre ikke er villig til at bide til bolle på at

skaffes nogle penge til det

let og populistisk at stå

en talerstol og sige at man er er

villig til at gøre det der skal til

støde nogle vælgergrupper fra politik der handler om at man stort set ikke vil lave noget andet i det her samfund

har venstres skatteordfører også været på banen og sagt at det er vi meget villige til at se på til det helt konkrete forslag der ligger her på bordet og som

kan sige at vi bare stemmer stemmer ja

behøver være en minimumsgrænse på to tusind

fra venstres side vi arbejde videre med forslaget men vi er ikke klar

på bordet før vi overhovedet har set noget som helst fra regeringen så er svaret nej

har serveretten og som jeg var inde på i min ordførertale synes

siger at vi skal lette skatten på arbejde det er meget meget vigtigt

der med moderen på cykel der tager sted klokken halv syv om morgenen for at aflevere barnet i daginstitutionen

sit ansvar bevidst som regering og kommer med et udspil til en fuldt finansieret skattereform men jeg tror

tænkt os i hvert fald at vente med at komme

jeg er enig i at vi trænger til

som i princippet om en måned

siger nej vi har ikke noget selv vi venter på de andre

kan skabe tohundrede og titusind nye

kroner ekstra ved øget udlicitering og tyve milliard kroner ekstra ved

i kritikken af regeringen men det friholder jo ikke en selv fra

at vi mangler at se et udspil fra regeringens side

vi skulle sørge for at det kunne betale sig at arbejde

det var regeringen med deres støtteparti enhedslisten

og så skal vi høre på den her beskyldning fra fru gitte lillelund bech om at nu må regeringen komme på banen vi har allerede annonceret at der kommer en står allerede meget klart

venstre kommer med

travlt med at køre helt op i det røde felt og kritisere regeringen

set ikke er blevet til noget i venstre

en handling fra regeringen der faktisk viser at man ønsker at gøre det attraktivt for folk at gå på arbejde

jonas dahl ikke har læst det svar som jeg har fået fra beskæftigelsesministeriet som handler om at lige præcis l seks og tredive der var loven om

to hundrede og fem og tyve timers reglen og starthjælpen rent faktisk gør at

tre tusind mennesker for hvem det ikke kan betale sig at være på arbejdsmarkedet fordi de ikke længere får noget

gå på arbejde derfor efterlyser

bare handling bag de ord som skatteministeren sagde heroppe

som jeg kan høre at herre jonas dahl nu også har gentaget i sit spørgsmål

er vel rundt regnet to hundrede og halvtreds dage tilbage af

venstres ordfører bliver ved med at sige at i

en række forlig også i forbindelse med finansloven med den nuværende regering

i øjeblikket sidder og forhandler energiforlig og det er da så vidt jeg ved venstre

det har vi set i en masse andre tilfælde vi så det med betalingsringen vi så det med boligjobordningen vi så det med den massive mængde af valgløfter der kom fra s og sf før folketingsvalget men

som ikke er blevet til noget efter folketingsvalget det er derfor jeg siger at vi bliver nødt til at se noget handling bag ordene

ville gøre jeg mangler at se noget handling fra regeringens

skattereformen og det ser jeg først den dag der rent

og alle er vi i

opdraget til at påtage os at gøre en arbejdsindsats men desværre har

bliver ramt af sygdom sociale tragedier og arbejdsløshed men dem har vi så besluttet fordi vi har valgt at indrette os med et

smides i grøften de skal tværtom også have retten til at have en anstændig tilværelse hvad enten de permanent eller midlertidigt

er jo forholdet mellem samfundets mindstelønninger

størrelsen af de midlertidige ydelser

tilstræber man også at indrette netop skattesystemet med det sigte at der også er et økonomisk incitament til at gå fra overførselsindkomst til ustøttet beskæftigelse og det er jo et sigte som også den nuværende regering har

fremstår imidlertid meget uklart det fremgår at det skal kunne betale sig at arbejde og at der altid skal være to tusind kroners forskel det fremgår ikke om beløbet

er tilhængere af fri løndannelse og modstandere af fagforeninger

trækkes fra den lavest tilgængelige lønindkomst som kan etableres på arbejdsmarkedet

muligt at skaffe lavindkomstjob til otte tusind kroner brutto om måneden skal man så trække de to tusind kroner fra det det fremgår overhovedet ikke

her er fremsat meget af det virker faktisk rimelig uigennemtænkt

konsekvenser det kan jo være at debatten og udvalgsbehandlingen giver

har tænkt sig at indrette det men det her forslag kan

ikke sådan at det er mig der står og befaler hvornår de ting skal ske prominent eller ej

kontakt med regeringen om hvad der skal foregå

som der i hvert fald tales meget om skal være socialt afbalanceret

fuldt ud finansieret med det menes der selvfølgelig

skal der være orden i den sociale retfærdighed

i dag men et beslutningsforslag

når man taler om folk på overførselsindkomst og

mulighed for at sige jamen jeg får ikke nok i løn ved at påtage mig et ustøttet

ikke en valgmulighed der ligger inden for rækkevidde

imod fagforeninger folk må da organisere sig det er

det er vi da bestemt ikke men vi har lagt

hvorfor synes ordføreren at det er et problem

have to tusind kroner ud af at gå på arbejde når ordførerens

i folketinget hvor man i fuld alvor hvis det her blev vedtaget jo skulle til at indrette samfundet efter det

ved de to tusind kr som det altid skal være er

ene gode spørgsmål det andet er i forhold til hvilken løndannelse er det i forhold til den minimumsløn som man altid kan forhandle sig frem til på arbejdsmarkedet se det var nogle andre ting jeg

om at det er en valgmulighed for den enkelte at sidde og sige nej jeg bliver hjemme i sofaen for jeg gider ikke arbejde det er ikke en valgmulighed man har

for arbejdsmarkedet og man skal påtage sig et job

hvis det ene udsagn er ok er mit udsagn også rigtigt og

at ordføreren rejser rundt med de her falske påstande som det måske er sjovt

det samlede skattetryk med tre fire procent

men spørgsmålet i dag er er det rimeligt eller urimeligt

forventning om at man får to tusind kroner ud af at flytte sig fra ikke at være i arbejde til at være i arbejde er det rimeligt eller urimeligt grundlæggende set skal ordføreren

at det var en hån imod den arbejdende befolkning

behandler i folketinget er et forslag som er lagt frem og

i forhold til hvilken løndannelse er det at man skal sætte folk ned

de mennesker som er derude på overførselsindkomst

det er jo dem der vil blive meget meget hårdt ramt

ned og hvor mange penge skal de præcist tabe i forhold til det

pågældende mennesker og det kan liberal alliances leder ikke svare på

man har leveret det er netop en gang propaganda hvor man har sagt til sig selv nu skal vi slå os selv på brystet og fortælle

et vældigt forslag her og så skal man vedtage det princip

man en skraldespand

erkendte at

var underfinansieret med to og tyve milliard

har finansministeren selv erkendt

i sidste uge at en afskaffelse af topskatten skaber femtentusind arbejdspladser

det er et forslag som liberal alliance

er det i forhold til minimumslønnen er det i forhold til et

det er muligt at skabe et job til titusind kroner om måneden

tilbage til valgkampen og diskuterer frem og tilbage

redegøre for det forslag man selv har fremsat

ikke har muligheden for at komme ind på arbejdsmarkedet som har en indtægt som har børn

liberal alliance har fremsat og det kan da ikke undre at folk

danskere som får mindre end to tusind kroner ud af at

ikke alle mennesker synes er interessant og som står ude i kulden hele dagen det kan løses ved at

det så kompliceret så der er mere end ethundrede og seksogfirstusind der får to tusind kroner ud af at komme

meddele at resultatet var følgende stærkt stigende ulighed at man ikke fik løst arbejdsløshedsproblematikken og at man i øvrigt fik alle mulige

til et lavtlønsjob der skal være

der er ethundrede og seksogfirstusind danskere

det ikke kan betale sig at arbejde fordi de får mindre end to tusind kroner netto ud af det om måneden ved at komme i arbejde i

og regeringen har som målsætning at det skal kunne betale sig

så må det også være muligt for ordføreren

at sige

også gå i gang med at lette skatten for alle dem der er i arbejde

afgørende element der kommer ind her er at sige hvad er det for nogle job man skal sigte efter hvad er minimumslønnen derude hvad er det for et arbejde som det altid skal kunne betale sig

at få og så er det jeg spørger er niveauet sekstentusind

det er jo ikke uinteressant hverken hvis man begynder at lette skatten

det er jo det svar som man ikke kan få og det er det der gør

allerstørst tilskyndelse til at kunne få en skattelettelse fordi de får mere ud af at arbejde og fordi

at det er et normalt lavtlønsjob

vores ønske er at hvis man er på

få to tusind kroner ekstra i

kasseassistent i netto

og hvis det er et urimeligt ønske

tilsyneladende har regeringen den samme målsætning som vi i liberal alliance men regeringen ønsker ikke at konkretisere det

er man jo bundet op på noget hvis to tusind kroner er det forkerte beløb

beløb for at det kan betale sig

lavtlønsjob det vil sige det nuværende niveau og

over de offentlige udgifter og så det regeringen

socialt retfærdig det vil være udgangspunktet her så kan man diskutere

støttet arbejde men jeg vil bare insistere på at med i den her debat hører også

vil ske en eksplosion i udbuddet af ufaglærte job

i eksempelvis tyskland

sige at jeg beundrer hendes arbejdsindsats og at jeg beundrer at hun og alle mulige andre står op hver eneste morgen og gør en indsats for fællesskabet det vil være mit udgangspunkt

så samtidig også sige til dem som måtte komme på den vildfarelse

man ikke skal gå på arbejde og at man ikke skal påtage sig et ansvar

er galt afmarcheret det er sådan at man kan få understøttelse i danmark dagpenge men så står man til

er ikke et valg man har nogen steder

sociale problemer de kan have sygdomsproblemer eller

mange gange ikke et alternativ at kunne påtage sig at arbejde for de kan ikke påtage sig at arbejde

og det gør det vel egentlig ikke særlig retfærdigt og igen er det jo hele

et dilemma i hvilket omfang ønsker man at folk skal have en anstændig tilværelse og muligheden for det og i hvilket omfang ønsker man at indrette skattesystemet sådan at det kan betale sig at arbejde også med de laveste indkomster og det er det som regeringen gang med at løse

hun ikke kan se

at hun ikke kan se nogen som helst

der godt kunne tænke sig at få det tilbud og få den mulighed

mange andre overvejelser og jeg anerkender ikke at folk derude har den valgmulighed at de kan vælge det her fra det kan man ikke man står til rådighed for arbejdsmarkedet

skal kunne få en konkret gevinst

klokken fem om morgenen fordi hun skal forsørge sine børn og

principprogram fra nitten tretten om at arbejdet er kilden til al rigdom og bør tilfalde dem der arbejder og så tænkte

anden udmærket sådan lidt marxistisk åbenbaring ovre hos liberal alliance for

det er der producerer værdierne og hvordan de skal fordeles

hvem der skal have noget i det her samfund så skal man

liberal alliance og så kigge på hvad de får ud af det

så er der et eller andet galt i forhold til fordelingsprofilen vil jeg godt understrege en mulighed er jo også

i bunden hvor det åbenbart er sådan at hvis folk i bunden skal arbejde så skal de tvinges til at have mindre hvorimod dem der er i toppen

problemet og det er derfor at folk ikke kommer i arbejde

folk ikke får noget ud af at gå på arbejde

diskuterede hvordan

arbejdere og virksomhedsejere

var så åbenbart endnu et forsøg på

der står op om morgenen skal

sine børn skal gå på arbejde skal have ud

arbejde i stedet for at være forsørget af det offentlige

principprogrammer er at ganske mange mennesker i det her samfund ikke har fået det man kalder en anstændig

muligheden for at have nogle værdige valgmuligheder i tilværelsen sådan at man har mulighed for at få en uddannelse

nogle der holder hånden under de mennesker se det er det der

at vi er solidariske i det danske samfund det som liberal alliance

tilværelse dårligere jamen så bliver det meget bedre

incitament også økonomisk ved at være i arbejde det jeg sagt hele vejen igennem

inden vi kaster os ud i en eller anden stakkelhaderdebat hvor vi skal komme efter alle de mennesker som er på overførselsindkomst og bebrejde dem hvad de nu engang har i indkomst

man ønsker fra liberal alliances side at lave en effektiv incitamentsstruktur der gør at man altid mindst får en gevinst på to tusind kroner

at komme fra overførselsindkomst

jeg kan sige at de intentioner der er i forslaget om at det altid

samfund at man altid kan få noget ud af at gøre en indsats og jeg vil vove at påstå at

en samfundsstruktur hvor det netop ikke kan betale sig at arbejde

det ret svært at opretholde et velfærdssamfund

det stik modsatte af hvad der er behov for og gør det stik modsatte af hvad man ellers

af fine ord det er rigtig ærgerligt men tilbage til beslutningsforslaget jeg synes faktisk

i beslutningsforslaget at fireoghalvfjerdstusind personer får under tusind kroner ud af at arbejde og jeg vil vove at påstå at der nok er nogen

den her carinadebat det synes jeg da er rigtig ærgerligt og derfor kan vi

i forslaget der hvor der

at jeg synes at løsningen er ret ukonkret man skriver blandt

sikre at der altid er en økonomisk gevinst på mindst to tusind

der skal skæres ned på det godt tænke mig et svar på

er der nogen der ville sige det modsatte det er ligesom ved

vælgermøde hvor man kan stå og sige at vi skal have en bedre ældrepleje

der står på vælgermøder og siger det modsatte

jeg synes at man er lidt ukonkret i beslutningsforslaget forhold til at sige hvad

vil være konstruktiv og gå ind i en dialog med liberal alliance eventuelt ved at

beslutningsforslaget hvor vi måske kan blive mere konkrete

at arbejde for intentionerne

konkret nok jeg synes sådan set at det

skal sænkes og at det skal finansieres ved at der er færre offentlige udgifter på den måde skal det kunne betale sig

ikke kommer med et bud på hvad det er for en skattesats man vil skrue på er det for

at finde finansieringen samtidig står man så og efterlyser hos samtlige ordførere

ordførerne for de andre partier skal komme med noget konkret det er jo lidt

efterlyser konkrete tiltag fra andre partier når man selv har fremsat et forslag med gode intentioner men som netop er

arbejde skal ned og at det skal finansieres ved lavere

arbejdsmarkedsbidraget der skal lettes eller

og spille det ud til forhandling det synes jeg ville være en fin opgave men det ændrer ikke

ikke vist nogen som helst villighed til at argumentere for

som helst løsningsforslag

hedder beskæftigelsesfradraget det fandtes ikke inden dansk

det blev indført vi har lige stemt nej til at afskaffe kontanthjælpsloftet vi har

sig at arbejde at det kan betale sig at arbejde bør være en af de helt fundamentale grundsten i vores velfærdssamfund derfor bør vi bestræbe os på at indrette vores politik

det for den enkelte kan betale sig at arbejde at det bedre kan betale sig at arbejde

ikke at være det det er meget vigtigt i hvert fald så længe den enkelte i den arbejdsdygtige alder modtager ydelser fra samfundet vi er stolte af vores velfærdssamfund vi hylder dette samfund

niveauet og prioriteringen af de ydelser vi tilvejebringer i vores samfund

ingen af folketingets partier ønsker at tilbagerulle eller ligefrem afmontere velfærdssamfundet når det er sagt mener jeg at vi er ude på et skråplan hvis vi når dertil at det ikke længere kan betale sig at arbejde for den enkelte at der ikke længere er privatøkonomisk forskel mellem at være i beskæftigelse og ikke at være det men hvad er så realiteterne kan det betale sig at arbejde

at vi har et rimelig generøst

kan det for over fem og halvfems procent af danskerne faktisk betale sig at arbejde tal fra beskæftigelsesministeriet viser at i to tusind og elleve havde seks og halvfems

procent af arbejdsstyrken svarende til over to to millioner mennesker en gevinst på mindst tusind kroner om måneden ved at

jeg gentager seks og halvfems

procent af arbejdsstyrken man kan så altid diskutere om gevinsten er stor nok og det bliver så også diskuteret jeg mener at det er relevant at diskutere initiativer så vi kan få flere med så tallet

endnu tættere på de hundrede procent men realiteterne tallene

robust totempæl gennem myten om at det ikke kan betale sig at arbejde

til at arbejde fordrer jo

og ikke frembringer myter som kun har

man sige sparsommelig berøring med virkeligheden jeg afviser ikke at man altid vil kunne finde eksempler på personer

den virkelige verden som ikke har lyst til at skifte kontanthjælpen ud med et job derfor er det vigtigt at vi hele tiden betoner ret og pligt til at arbejde jeg erkender også at der selvfølgelig findes eksempler på personer som ikke ønsker at påtage sig et lavtlønsjob som det har været fremme i medierne på det seneste her må vi så insistere på

hvis du er på kontanthjælp

i stand til at påtage dig et arbejde og er arbejdsmarkedsparat som det hedder så skal du også påtage dig et job samlet set handler det om at finde den rigtige balance mellem ordentlige forsørgelsesvilkår og tilskyndelse til at arbejde

glemme at rigtig mange mennesker på kontanthjælp har problemer ud over ledighed at opretholde denne balance kræver

og den debat er vi i radikale venstre meget glade for vi vil i radikale venstre

regeringen meget gerne gennemføre reformer af vores samfund og vores samfundsøkonomi

til at arbejde mere for den sags skyld men der findes ingen

snuptagsløsninger der findes ikke noget quick fix som kan styrke incitamenterne til at være i arbejde hvis jeg må være lidt bramfri

noget af et paradeforslag det ser umiddelbart

ved nærmere eftersyn er det ikke værd at støtte selv om man godt kan arbejde videre med nogle af intentionerne bag beslutningsforslaget vi vil ikke være med til at sætte overførselsindkomsterne ned og det er heller ikke realistisk uden at skulle

frembringe unødig meget bureaukrati og overvågning at tilvejebringe en model der i praksis giver et forskelsbeløb på to tusind kroner

meget gerne fremadrettet og på et oplyst grundlag og på en bæredygtig måde sørge for at sikre at flere end fem og halvfems procent af de danske beskæftigede

prøve at rejse os op og

om dagen netto for at flytte sig hjemmefra gå på arbejde

hjem igen

i mening at sige at tusind kroner

ikke være i arbejde fordi det trods alt er noget med

at sige at tusind kroner er

er oplagt nok at tage den debat men det må heller ikke komme ud

det vigtige er at der er økonomiske incitamenter til at være i arbejde frem for ikke at være det men derudover må vi også se på at at langt de fleste mennesker jo ønsker at have et job jeg tror

måske ikke har de incitamenter og nogle af dem har måske ikke den

selvtillid og de ressourcer

løfte der og jeg vil gerne være

øge det beløb men det er

urealistisk at tro at vi bare sådan kan øge det beløb til to tusind kroner

skal jo også finansieres det håber jeg at liberal alliance er

heller ikke skatteordfører men det er herre nadeem farooq

jeg gerne spørge hvornår forventer herre nadeem farooq at regeringen kan fremlægge

det vigtigste er at vi på en gennemarbejdet måde kommer med et udspil der er fremsynet og som sigter på at sænke skatten

øge beskæftigelsen at vi kan øge jobskabelsen i det her samfund

afbalanceret hvad ligger der i den radikale forståelse af

skal være socialt afbalanceret på linje med mange af de økonomiske indsatser som regeringen spiller ud med så det er

se på de forskellige balancemål

men det er ikke nok at se på ginikoefficienten jeg mener også at en af de største ulighedsudfordringer i vores samfund er at der er for mange mennesker der er uden for det danske arbejdsmarked det er den nye ulighed så at sige så hvis vi kan få flere fra passiv forsørgelse til aktiv deltagelse på arbejdsmarkedet

høje sociale ydelser

højere minimumslønninger og dermed i retning af et lavere arbejdsudbud hvis man kan sige det sådan

lavere deltagelse på arbejdsmarkedet det er korrekt hvis man ser meget isoleret på det men men vi skal ikke se isoleret på det

den fleksibilitet

hvor det er relativt nemt for arbejdsgiverne at hyre og fyre arbejdskraften

en aktiv arbejdsmarkedspolitik man taler meget om at den danske humlebi ikke burde kunne flyve men det gør den jo alligevel og det skyldes at det når man sætter de tre ting sammen

trækker i retning af at give et dynamisk arbejdsmarked

at humlebien er lidt ude af balance

men i forhold til det her med ydelserne

at der er en sammenhæng mellem det at man fra

for folk

at antallet af folk i den arbejdsdygtige alder som var uden for arbejdsmarkedet

anerkende at der er den sammenhæng mellem hvor høj kompensationsgraden er altså

at arbejde og antallet af mennesker i den arbejdsdygtige alder som er uden for arbejdsmarkedet som jo er

så vil trække i retning af at vi

i ordførerrækken er herre jonas dahl

som ligger her drejer sig

at sikre at det altid kan betale sig at arbejde det er jo flotte ord må man sige

helt centrale i regeringsgrundlaget hvor det netop også bliver pointeret på side 10 for det tredje vil regeringen gennemføre en fuldt finansieret skattereform der markant sænker skatten på arbejde så arbejdsudbuddet øges

set det er meget klar tale om hvad der er regeringens ambition

skattereform så kommer

en fuldt finansieret skattereform som samtidig er socialt afbalanceret

man skulle anerkende at regeringen faktisk har tænkt sig

som netop imødekommer det

et mål i sig selv at børn skal vokse op i fattigdom vi har en udfordring i at sikre at alle får nogle rimelige muligheder

sikre at alle får nogle rimelige vilkår og derfor synes jeg også vi bliver nødt til at have en ambition om at der skal være en vis beskyttelse ikke mindst af børn således at vi undgår at de vokser op i ekstrem fattigdom men skattereformen

det man nåede frem til og det kostede en del spørgsmål inden

slå fast er at uanset om man har et arbejde eller ej

i forhold til diskussionen om de her to tusind kr som man så har været inde

det kan være vi vi kommer ind på det senere men

skal finansieres skal vi have nogle minimumslønninger

så skal presses under eller hvad er ambitionen

det forslag der rent faktisk ligger på bordet

måde kan støtte det her forslag for det er så ukonkret og så flyvsk at det simpelt hen er svært at se

så gives skattelettelser til de rigeste og det synes jeg da er en ærlig ærlig ideologisk kamp man gerne

tidligere henviser til rådighedsregler

der er rådighedsregler men jeg tror at

enige om at man formelt set

egentlig at være arbejdssøgende

om at sende de ansøgninger man skal og så i øvrigt ikke gøre sig særlig stor umage med at skrive de ansøgninger så

så hvis der er mennesker der ikke ønsker at arbejde

er rådighedsregler bare ikke nok derfor taler vi om at det skal kunne betale sig

skal være sådan at dem der gør en indsats har mere til sig selv end dem der ikke gør en indsats det er så også en retorik som regeringen selv bruger regeringen mener også at det skal kunne betale sig

sfs ordfører hvor meget skal der ifølge sf til før det kan betale sig

jo klart fremgå hvad det er regeringen har som mål det fremgår allerede

at man bare skal sende nogle ansøgninger

herre ole birk olesen lægger op til at vi netop skal være endnu bedre til at prøve at hjælpe

igennem således at de får relevant uddannelse således at de kan få plads på arbejdsmarkedet

set godt at vi kan blive enige jeg tror bare udfordringen er og det håber jeg også liberal

at det jo også er en udfordring at skabe arbejdspladser det er jo det vi faktisk har gjort med den finanslov der er for to tusind og tolv der bliver skabt flere arbejdspladser i danmark det er det vi har brug for således at der rent

de fleste der i dag er ledige af den ene

ud på arbejdsmarkedet så hvis vi i fællesskab kan skabe rammerne for det og

de kommer i arbejde og hvis liberal alliance vil medvirke til det skal skal de da være

er jo et redskab det vi spørger til her er

nu spørger vi til en anden målsætning hvilken målsætning har man

hvornår kan det betale sig at arbejde

er det tusind kroner i forskelsbeløb er det to tusind

hvad er det acceptable forskelsbeløb mellem at være uden for arbejdsmarkedet og være på arbejdsmarkedet

det her land vi har en udfordring med at der er mange arbejdsløse ja

set meget enig i men det løser vi jo ikke alene ved bare

at vi rent faktisk skaber vækst i danmark

formå at sende de desværre mange ledige der er ud på arbejdsmarkedet jeg tror nemlig at man gerne vil arbejde og derfor er forudsætningen også at der er arbejdspladser til rådighed men det drejer sig også om at give folk uddannelse således at de også er klædt på til at indtræde på arbejdsmarkedet

de udfordringer vi står over for og det har regeringen jo bredt anerkendt og det er også derfor at vi har igangsat både det ene og det andet initiativ

i forbindelse med den skattereform som regeringen

at vi skal lade det stå ved det og så tror jeg også at vi alle sammen skal glæde os til at vi skal læse regeringens udspil jeg kan forstå at

man føler sig meget handlingslammet i oppositionen og ikke selv kan lave noget politik før regeringen har fremlagt sit forslag det synes jeg da er beundringsværdigt og det må jo være et udtryk for en stor tillid til regeringens skattereform og det vil jeg da gerne

jeg skal berolige med at man nok skal få lejlighed til at

erkender at det at der er en høj kompensationsgrad

har indflydelse på

en stor udfordring i at sikre at de bliver klædt på til at træde ind på arbejdsmarkedet det betyder også

skal skabe de arbejdspladser så de rent faktisk kan træde ind på arbejdsmarkedet så det er en

dobbeltsidig opgave vi står over for folk skal klædes bedre på så de

har de faglige kvalifikationer der er brug for

set også det regeringen har taget fat på med finansloven for to tusind og tolv

god og ærlig politik at man faktisk har en ambition om at skabe arbejdspladser og når det er så konkret som det er i regeringens første finanslov synes jeg faktisk også man skulle kvittere for det selv fra liberal

ordføreren erkende

at det at der er en lille forskel mellem at være på passiv forsørgelse og at være

at fem og tyve procent

alder i danmark

det må man jo affinde sig med men jeg vil

dagpenge når man får kontanthjælp

den eneste overførselsindkomst jeg sådan lige umiddelbart kan komme i

ikke skal skal være direkte arbejdssøgende er måske når man er på team danmark støtte men det synes jeg

et lidt plat argument at bruge men jeg synes det

illustrerer hele problemet for socialistisk folkeparti

at sf er et liberalt parti

ved at der findes mennesker i det her land

sig til grin jeg tror faktisk der er rigtig mange af dem der i dag er ledige i det her land som rigtig gerne vil have et arbejde

en enormt nedladende tilgang at have til de mennesker som gerne vil have et arbejde og som hver dag søger rigtig mange

der har vi bare en væsensforskellig tilgang til det og det

må vi jo så respektere der er nok bare en stor ideologisk kløft mellem os i forhold til at skabe en efterspørgsel og det var det andet

når vi renoverer en skole eller skifter vinduerne

et rådhus eller hvad det nu i øvrigt skal være

netop et spørgsmål om at håndværkerne rent faktisk kommer i arbejde vi får lavet nogle nødvendige energirenoveringer af vores offentlige bygninger det sparer på energien og elektriciteten på længere sigt men det betyder også at der kommer nogle håndværkere i arbejde her og nu det synes jeg faktisk er et eksempel på at det rent faktisk nytter noget også at det offentlige sætter investeringer i spil

endda indrømmer i sine egne svar til liberal alliance det er jo ret åbenlyst så sætter man

det kaster også arbejdspladser ud af landet

mindsker arbejdsudbuddet

så forskellen på en socialistisk dagsorden og en liberal dagsorden jeg synes det er mærkeligt

ganske almindelige arbejdende befolkning

at arbejderpartierne de såkaldte arbejderpartier

arbejdere og ikke vil kæmpe deres sag længere

til de mennesker der ikke er i beskæftigelse så handler det jo

der siger at man kunne

i den diskussion der nu er om skattereformen at vi i

fremlægger en skattereform som netop skal være med til at sænke skatten på arbejde det synes jeg sådan set at liberal

en tilgang vi kunne blive enige om så kan vi altid diskutere resultaterne

der må man bare spørge sig selv var det det der i

fra anden side nej vi fremsatte faktisk et forslag som netop skaber flere arbejdspladser i danmark og det synes jeg man skulle kvittere for fra liberal alliances side i stedet for

forsøger man at køre debatten et andet sted hen men det er jo fordi man ved man har en dårlig sag

en finanslov som faktisk skaber flere arbejdspladser i danmark netop i en situation hvor vi rent faktisk har behov for flere arbejdspladser

de skal så trykkes lidt i ydelse fair nok det er så synspunktet

findes job i hotel og restaurationsbranchen og i gartneribranchen

job som danskerne ikke ønsker at søge i det omfang der er et

hvad mener ordføreren så er årsagen til at der er de her ubesatte

hvad baggrunden er og hvilke kvalifikationer der skal til men lad mig bare slå fast at når man er på overførselsindkomst

jo betingelsen for at man i det hele taget kan få udbetalt

den ydelse som man kan få enten kontanthjælp eller dagpenge det synes jeg er et rimelig godt princip og derfor mener jeg også at hvis der er nogle stillinger der er ubesatte må vi vi netop sørge for at kvalificere de folk som er uden for arbejdsmarkedet således at de

jeg tror min e mail er lige så tilgængelig som liberal alliances ordførers

velkomne til at få et møde med mig

mange år arbejdet for en målsætning om at det altid skal kunne betale sig at arbejde vi har med tre skattereformer på stribe givet incitament til at arbejde for vi sænket skatten markant for lønindkomst

og det at være ude på arbejdsmarkedet så det er god konservativ politik som liberal alliance har lavet lidt copy paste af og det synes vi

positivt

er vores helt store udfordring i det danske

ikke kan betale sig at arbejde men at vi ikke er produktive nok at vi ikke er effektive nok derfor handler det grundlæggende om at man får lagt nogle strukturer og nogle spor ud

vi får en mindre offentlig sektor at der bliver større afstand mellem det at arbejde og være på overførselsindkomst

det sikrer arbejdspladser i danmark og det giver et incitament til at være på arbejdsmarkedet så grundsigtet i liberal alliances forslag her

en kopi af gode konservative tanker vi kan ikke støtte selve beslutningsforslaget for der mangler et finansieringselement i det som er konkret og eksplicit men vi vil godt under udvalgsbehandlingen arbejde videre med hvordan man kan lave en fælles beretning

at det altid skal kunne betale sig at arbejde

der skal være en markant forskel på at være på overførselsindkomst

den næste der har adgang til talerstolen er ordføreren for forslagsstillerne

ordførers

de konservative er egentlig positivt indstillet over for forslaget men de afviser det så på grund af

når man som parti gang på gang går til valg på en

skat på halvtreds procent uden at ville påpege hvor

så ikke vil støtte det her princip men

de konservative om at forklare det skal altid kunne betale sig at arbejde sådan bør det være og sådan skal det være men desværre er det langtfra altid sådan vi står i de kommende år over for massive udfordringer i det danske samfund der er færre der skal forsørge stadig flere det kræver ikke det store at regne ud at det er en uholdbar situation i den forbindelse er det jo godt at det er lykkedes for nogle partier i folketinget at blive enige om en tilbagetrækningsaftale der er med til at øge arbejdsudbuddet og dermed sikre at spændet mellem dem der forsørger og dem der er forsørget bliver mindre men det er slet ikke nok vi hilser det også velkommen at man nu er i gang med forhandlinger om en reform af førtidspensionen og fleksjobordningen nu må vi se hvor det ender men målsætningen om at mindske antallet af personer på varig offentlig forsørgelse er i hvert fald positiv det er bare slet ikke nok

for ud over de strukturelle problemer vi har med at der er for få mennesker på arbejdsmarkedet og alt alt for mange uden for arbejdsmarkedet så har vi en kæmpemæssig udfordring i form af den ineffektive incitamentsstruktur

reelt set ikke betale sig at arbejde fordi gevinsten er meget lille og med finansloven for to tusind og tolv lykkedes det for regeringen og dens støtteparti enhedslisten at gøre det endnu mindre attraktivt for en stor gruppe mennesker at tage et arbejde idet man besluttede at afskaffe de såkaldte fattigdomsydelser som for eksempel kontanthjælpsloftet

der nok lidt uforvarende må man sige kom til at være symbolet på hele den her debat pludselig nu får endnu flere penge om måneden den debat har vi

dag taget med skatteministeren som man må sige var på mere end tynd is

en og samme tid skulle forklare og forsvare at carina ikke var fattig men at hun alligevel skulle

fra en rød skatteminister

regeringen burde anerkende vigtigheden af at gøre det mere attraktivt at tage et arbejde i stedet for at være på offentlig forsørgelse desværre har vi ikke set noget der skulle indikere noget sådant i regeringens hidtidige levetid i stedet vedtog man at afskaffe de

fattigdomsydelser til en samlet pris på otte hundrede million kroner med det resultat ifølge regeringen at arbejdsudbuddet bliver

bedre kan betale sig for en temmelig stor gruppe mennesker at være på offentlig forsørgelse

have et arbejde det har vi ikke råd til det er den direkte underminering af vores muligheder for at finansiere de stærke elementer i vores velfærdssamfund nemlig at man har fri og lige adgang til uddannelse og sundhed

det princip undergraver den nuværende regering hver dag den er i arbejde så længe den fortsætter den kurs som den har lagt nu

regeringen er på vej til at skabe en social massegrav som den normalt anklager den anden side af

vi stillede tilbage i efteråret to tusind og elleve et spørgsmål til beskæftigelsesministeren for at få svar på hvor mange i det danske samfund der har en gevinst på mere end tusind kroner ved at tage et arbejde i stedet for at være på offentlig forsørgelse svaret er skræmmende for fireoghalvfjerdstusind personer i den danske arbejdsstyrke er gevinsten ved at tage et arbejde i stedet for at være på offentlig overførsel under tusind kroner om måneden med andre ord får man under tusind kroner ud af at arbejde i forhold til at være på

forsørgelse det er skræmmende og kigger man i stedet for på hvor mange personer i det danske samfund der får under får under to tusind kroner ud af at tage et arbejde i stedet for at være på offentlig forsørgelse så bliver man blot endnu mere bestyrket i sin tro på at der er noget grundlæggende galt med det system som vi har indrettet

og syvogfirstusind danskere er der en gevinst på under to tusind kroner om måneden ved at tage et arbejde i stedet for alternativet nemlig at være på overførselsindkomst

skræmmende for det er en voldsom stor gruppe danskere for hvem der reelt ikke er nogen synderlig gevinst ved at tage et arbejde selv med en gevinst i kroner og øre på to tusind kroner ved at tage

man skal tænke transport til og fra arbejde ind i budgettet man skal bruge flere penge på mad og man skal måske oven i købet have en ny garderobe for at passe sit arbejde og så rækker to tusind kroner om måneden

ikke nødvendigvis særlig langt

tredjedel af de adspurgte ville have mindst tre tusind kroner ud af at gå på arbejde før de ville tage et arbejde

for alvor sat tingene på spidsen over halvdelen ville have mindst to tusind

altså vores forslag ekstra ud af at

mindst to tusind kroner ud af det så hele den retorik

socialdemokratiske ordfører som vi har hørt på tidligere på dagen hører overhovedet ikke til i en virkelighed som den

de folk som vi taler om her i den her sammenhæng er berørt af se nu er det så oven i købet sådan at vi ikke taler om at nedsætte ydelserne vi vil gerne fastholde at folk har det samme

at kigge på den anden gruppe nemlig dem der er i arbejde kan vi gøre det sådan at de har mere ud af at gå på arbejde kan vi sænke skatten på arbejde og ikke bare lave omlægninger af vores skattesystem sådan at man tager fra den ene lomme

lægger lidt ned i den anden lomme og så glemmer man lige at det koster lidt undervejs nej kan vi lave reelle skattelettelser

det giver mening at gå på arbejde ud over den mening som det giver i sig selv altså at arbejde adler

i den her folketingssal

som at det skal kunne svare sig med minimum to tusind kroner om måneden at gå fra en overførselsindkomst til at gå i arbejde nej

der primært er imod det er de såkaldte arbejderpartier gud hjælpe mig som er imod det de modarbejder hver eneste dag i den her folketingssal den arbejdende del af befolkningen jamen det er utroligt og så sidder man oven i købet og griner af det nede i folketingssalen

så kommer vi og er konkrete fra liberal alliances side og siger

vi har et forslag til hvordan man kan skabe tohundrede og titusind nye

vi lægger vores forslag åbent frem som det eneste parti vi laver ikke hokuspokusøkonomi som socialdemokraterne gjorde op til det her folketingsvalg hånd i hånd med sf hvorefter de

på en anden måde nej vi lægger tal frem og beder uafhængige økonomer om at gennemregne det og resultatet

en del af valgkampen viser at vi kan skabe tohundrede og titusind nye arbejdspladser

til det fra arbejderpartierne nej og så sent som her til morgen har vi så måttet høre på

hundrede og ti arbejdspladser i hadsund er blevet flyttet ikke til kina

svar fra regeringen på den udfordring nej ingen svar

og ti ekstra arbejdspladser

de rige får for meget ud af det og saxo bank og hvad ved jeg jeg

med i statskassen hvert eneste år til blandt andet at finansiere carina og andre det er rigtig rigtig mange penge det er rigtig mange penge herre henrik sass larsen

arbejdspladser som bidrager med skatteindtægter

kunne finansiere den del som jeg håber vi er enige om nemlig at folk som uforvarende er kommet

har et arbejde blandt andet fordi der bliver ført en forkert politik i det her land af socialdemokraterne

en privat virksomhed som bidrager til statskassen i den sammenhæng

fra socialdemokraternes side andet end utak for det og antydninger af at de

færre skatteindtægter det er arbejderfjendsk politik man fører på venstrefløjen det er en skændsel

socialdemokratiske ordfører og fra sfs ordfører jeg håber meget på at vi

og fjerne os fra at opstille diverse myter om at nogle er imod fagbevægelsen vi er ikke imod nogen fagbevægelse nej vi er for at skabe arbejdspladser vi er for at skabe en situation hvor danske virksomheder kan konkurrere hvor vi kan flytte folk fra en overførselsindkomst og i arbejde og

kan betale sig at tage et arbejde det er liberal alliances politik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

til tirsdag den syvogtyvende marts to tusind og tolv ordføreren for

begrundelse

var vi rigtig mange der blev begejstrede ikke kun i dansk folkeparti men også ude i danmarks landområder vi var rigtig mange der tænkte endelig et ministerium der tager yderområderne alvorligt

til at overse der er endnu ikke kommet et eneste initiativ til forbedring af vilkårene for landområderne ikke ét til gengæld var der akutfunktionen på svendborg sygehus samt nedrivningspuljen der måtte lade livet

kommet et eneste forslag fra landdistriktsministeren til forbedring af landområderne altså ud over et par komikere der skal underholde ministeren med deres visioner så vælger vi i dansk folkeparti at se positivt på det vi tror ikke

det er fordi ministeren ikke vil landområderne

vi tror simpelt hen at han har lukket sig inde med sine embedsmænd for at skabe noget mere revolutionerende på området der virkelig skal få danskerne til at huske ministeren som den minister der for alvor sparkede liv i landområderne det kan for eksempel være at ministeren har ladet sig inspirere af den norske model

at have haft stor effekt i norge måske brygger ministeren på noget lignende i danmark

i vil vi til enhver tid hjælpe ministeren med

det er derfor vi her peger på norge som et eksempel vi kunne lade os inspirere af så min begrundelse for forespørgslen er at jeg har et håb om at ministeren her vil løfte sløret for hvad det er der foregår inde bag ministeriets vægge så alle i landområderne forhåbentlig kan ånde lettet op og vide at der snart vil komme en lang række forbedringer af landområderne jeg har også et håb om at ministeren vil lade sig inspirere af den norske model og jeg må da sige at vi i dansk folkeparti også har en forventning om at det er noget stort der er på vej siden det har taget ministeren og hans embedsmænd et halvt år at

hvor ministeriet ikke er kommet med et eneste lovforslag

at han i dag vil give os i udvalget samt danskerne et klart svar på

at skabe vækst i landdistrikterne

lidt ked af den negative tilgang fru mette hjermind dencker fra df har

for en planet dansk folkeparti lever deres liv på så sent som i går fremlagde regeringen jo og

der kommer vores landdistrikter til gode

hvorvidt regeringen vil lade sig inspirere af den norske model om de såkaldte tiltagszoner for at skabe vækst og udvikling i danske yderområder og hvad regeringens politik er

også at indgå i et bredt samarbejde om landdistriktspolitikken og jeg håber at vi i dag kan få en rigtig god drøftelse af hvad vi i danmark skal sætte som ambition for vores landdistrikter

skal snakke lidt om regeringens initiativer og nu håber jeg

er jo lidt vigtigt i forhold til de spørgsmål der stillet så vil jeg gerne komme med

om hvad regeringen vil gøre for at skabe vækst i landdistrikterne

hemmelighed at vi udvikler det løbende

der er udfordringer med faldende beskæftigelse med affolkning

de her mange spændende forslag vi nu hører fru mette hjermind dencker komme med

at man i ti år regering ikke havde et eneste forslag til det men det kan vi jo så også tage under diskussionen og debatten i regeringen ser vi med stor alvor på disse udfordringer for vi ønsker at

er ordentlige rammer for livet i alle dele af danmark også for dem der bor langt fra de større byer og dem på de mindre øer det første vi gjorde var at få sat landdistrikterne på dagsordenen på en konstruktiv måde det gjorde vi faktisk ved at oprette et ministerium der arbejder målrettet med at koordinere

får en løbende konstruktiv debat om hvad vi vil med landdistrikterne og jeg synes jo at vi skal væk fra den

nedsættende tale om ruiner det rådne danmark og så videre jeg synes i stedet for at vi skal fokusere på de mange helt særegne kvaliteter og styrker som kendetegner landdistrikterne det som jeg selv kalder landdistrikternes potentiale jeg har været rundt i alle dele af landet i de sidste måneder jeg har lyttet til beboernes

lokalt forankrede virksomheder og fantastisk spændende projekter både offentlige og private jeg ønsker at støtte op om disse aktiviteter som jeg mener er afgørende for udviklingen i landdistrikterne derfor

har jeg også sikret mig at vi bruger pengene bedst muligt det har jeg gjort ved at

til landdistriktsforskningen og pengene går målrettet til det som er allervigtigst i disse tider nemlig vækst og jobskabelse her var altså et konkret initiativ hvor vi har målrettet de en hundrede og to og tyve

et skarpere fokus på indsatsområdet vækst og nye job de landdistrikter der oplever vækst og erhvervsudvikling satser typisk

lokale styrkepositioner i to tusind og tolv vil der derfor blive uddelt midler til forsøgsvirksomhed som formår at udvikle realisere og fremhæve eller

sætte fokus på lokale ressourcer det har jeg

store forventninger til

i højere grad understøtte projekter der skaber arbejdspladser

aftalt med lag formændene og jeg

eu midler til projekter der skaber nye arbejdspladser samt projekter der skaber alternative eller attraktive levevilkår levevilkår i landdistrikterne det er mange penge som bliver investeret direkte i landdistrikterne det er en hundrede og ti million

projekterne spænder bredt fra fritids og kulturtilbud til tilskud til mikrovirksomheder naturstier turisme og

nu disse midler så de fremadrettet

støtte til projekter som vedrører jobskabelse og økonomisk vækst på den måde får vi endnu mere for pengene

mit eget ministeriums område som betyder meget for udviklingen i landdistrikterne det er byfornyelserne og områdefornyelserne det er vigtigt for mig at der bliver skabt nogle attraktive rammer for livet i de mindre byer og her spiller byfornyelsen og områdefornyelsen faktisk en meget vigtig rolle

at kommunerne i år kan bruge to hundrede og fjorten million kroner på at renovere nedslidte bygninger

der bliver en aktivitet derude for omkring en milliard

betyder faktisk at vi investerer rigtig mange penge

det får beboerne stor glæde af samtidig med at det bliver lettere at tiltrække nye tilflyttere jeg vil også gerne udbrede viden om alt det der

at udnytte landdistrikternes store potentiale

jeg netop nedsat en visionsgruppe med engagerede og kreative folk der kender vilkårene i landdistrikterne fordi de bor derude alle sammen visionsgruppen er en blanding af kulturpersonligheder iværksættere og og ildsjæle sammen med med folk der har en anden tilgang til

jeg synes det er en lidt nedladende holdning at kalde dem komikere og musikere

folk der har skabt en tilværelse derude og som kan gøre en forskel i debatten og jeg forstår ikke hvorfor de skal nedgøres af dansk folkeparti på den måde

men jeg ser frem til en masse gode input fra de aktører som arbejder i og med landdistrikterne

til jobskabelse der skal forskes der skal

vækst i et forum hvor embedsmænd politikere professionelle og ildsjæle kan mødes til en åben og konstruktiv drøftelse

vil jeg nævne nogle af de områder hvor regeringen gør en forskel først og fremmest har vi lagt vægt på erhvervsudvikling fordi der er et stort behov for at gøre noget ved arbejdsløsheden erhvervsudviklingen handler om jobskabelse og fastholdelse af job og her skal man huske på den kickstart

men arbejdsløsheden er desværre alt for høj i mange af vores landdistrikter her er det de naturlige arbejdspladser altså landbrug fiskeri og råstofudvinding som faktisk mister flest arbejdspladser i

derfor er det en stor hjælp til landdistrikterne at vi har valgt at kickstarte økonomien så tusindvis af mennesker får arbejde i de kommende år vi bruger faktisk atten milliard kroner på at fremrykke en række offentlige investeringer og på den måde

vi jo gang i væksten i hele danmark og ikke mindst i landdistrikterne ud over den generelle indsats for at sætte gang i økonomien arbejder regeringen også på en lokal og regional

her vil jeg godt fremhæve de regionale vækstpartnerskaber

af regeringens politik der skabes en positiv udvikling i hele danmark via erhvervs og vækstministeriet der på vegne af regeringen her i foråret indgår vækstpartnerskaber med de regionale vækstfora for at sætte fokus på den vækstindsats i de områder deltager jeg også i drøftelserne og jeg

frem til at drøfte muligheden for at styrke samarbejdet mellem vækstforaene og

erhvervsindsatsen i landdistrikterne

og den centrale landsdækkende vækstindsats

en større omprioritering af midlerne i landdistriktsprogrammet så vi kan hjemtage landdistriktsmidler fra eu penge der kan understøtte nye lokale initiativer og som med tiden kan få egne ben

også nævne landbruget hvor vi jo i forhold til landdistrikterne er i gang med en vigtig grøn omstilling hvor regeringen vil sikre at der skabes et mere økonomisk bæredygtigt landbrug og vi ønsker samtidig

landbrug i vækst som gerne skulle være med og selv om den grønne omstilling handler om naturbeskyttelse så handler den også om at fremtidssikre landbruget så der skabes arbejdspladser vækst og eksport

udviklingspakken der har vi jo meldt ud at der skal arbejdes for et landbrugsfinansieringsinstitut det er et institut som skal bidrage til levedygtige landbrugsbedrifter

de kan foretage investeringer der er nødvendige for vækst og udvikling resten af udviklingspakken kan faktisk også få meget stor betydning for små og mellemstore virksomheder i landdistrikterne

kapital til for eksempel udviklingsprojekter og eksport udviklingspakken kan forventes at generere yderligere lån til vækst

og give mulighed for nyansættelser det er et rigtig

godt forslag som jeg gerne vil benytte lejligheden til at rose

den store kreds af partier der står bag aftalen om gennemførelsen af en udviklingspakke hvis vi kigger fremad

en langsigtet erhvervs og vækstpolitik i et tværgående ministerudvalg og her er også sundhed klima miljø fødevarer og ikke mindst

de mindre produktionsvirksomheder i fokus

er vigtigt fordi den type virksomheder har stor betydning for vores yderområder

derfor regeringen er gået i gang med at formulere en national turismestrategi som blandt andet skal sikre at vi får flere turister

etableret en række nationalparker som skal bidrage til turismeindsatsen

der er en ordentlig mobil og bredbåndsdækning

været de sidste ti år hvor df jo har været

er positivt at erhvervs og vækstministeren på statens vegne har indgået en aftale med kl og regionerne og telebranchen om at skabe en bedre mobildækning aftalen forpligter blandt andet teleselskaberne til at investere

beboerne i landdistrikterne meget på sinde der har netop været afholdt landsbyernes dag hvor man virkelig

rigtig stort behov for gode internetforbindelser derude

via de nye teleaftaler der er blevet lavet

at man fra to tusind og tyve skal have mindst hundrede

stor betydning for landdistrikternes beboere der bliver mulighed for at drive erhverv og man kan i øvrigt få fat i hinanden

jeg bare kort nævne at vi på uddannelsesområdet har en meget ambitiøs målsætning hvor vi jo og har lagt maskinmesteruddannelsen ud vi har styrket videnpilotordningen vi har skaffet tre tusind flere praktikpladser lad mig nævne at vi jo

faktisk grund til at fremhæve for den flytter

direkte på udligningen og

hundrede og tres million kroner i forhold til beskæftigelsesområdet ud til vores landdistrikter så de får flere penge at arbejde med det er en lille justering men den betyder rigtig meget for landdistrikterne lolland får firs million

et danmark der hænger sammen by og land

lad os kigge på de norske tiltag jeg synes der er mange forskelligheder at fremhæve

danmark og der er grundlæggende forskelle det er absolut nødvendigt at kunne forholde sig til de forskelle for at kunne vurdere de norske initiativer i en dansk kontekst

tiltagszonerne sige at det betyder noget i forhold til fritagelsen

reduktion af personbeskatningen et ekstra børnetilskud et

tiltag hvor man hvor man fritager arbejdsgiverne

differentieret arbejdsgiverafgift koster

om året derudover

kan vi lægge vægt på at det andet kostede tre

en sammenlægning af norges turistråd norges eksportråd og statens nærings

tyve milliard kroner det der er vigtigt at forstå med

er langt fra de tilskuds og låneordninger vi kender herhjemme

anviser en finansiering jeg vil nu runde af og sige at der er en række af de norske initiativer der er rettet mod deres yderområder både tiltagszonerne

som er ret spændende men jeg vil bare sige at det med det håndværkertilbud vi har overtaget så er svært at finde

mærke i at en række af de norske initiativer ikke har været igennem en effektevaluering jeg kan forsikre folketinget om at

forståelse for at det er voldsomt dyrt til sidst vil jeg gerne opsummere

yderområderne jeg har store ambitioner udviklingen

jeg i dag har nævnt fire fokusområder erhvervsudvikling digitalisering

og udligning jeg tror på

potentiale i landdistrikterne vi og regeringen arbejder for det bedste på de områder og vi samarbejder både lokalt regionalt og nationalt men også på tværs af politiske skel og derfor vil jeg afslutte med at opfordre oppositionen til at gå aktivt ind i debatten

vores landdistrikter i fremtiden

var rigtig dejligt at høre ministeren

spørgsmål som jeg håber

at der skulle være flere arbejdspladser ude på landet så

meget optaget af den turismestrategi som ministeren

kan godt være enige om at turisme

som baner vejen til yderområderne

og tænker at hvor kunne det være dejligt at bosætte sig ude ved vesterhavet hvis de skal derud kræver det jo at de først kommer derud via turismen via at

derfor ser jeg meget turismen

dejligt at høre om mobil og bredbåndsdækningen nemlig at ministeren har har valgt at afsætte seks milliard kroner til udbygning af den så jeg vil også høre hvornår

får en bredbånds og mobildækning

jeg bare vil kopiere den norske model

men det var jo slet ikke det jeg mente jeg mente bare om ministeren ville lade sig inspirere af den norske model det betyder ikke at vi skal

skal jeg læse hans tale for tinget

folketinget er kendetegnet ved at hele danmark er repræsenteret på stolene her i salen som folketingsmedlemmer kommer vi fra hver vores del af landet og indtager vores plads i de grønne stole for at lave politik og for at skabe forandringer i respekt for vores politiske overbevisning og i respekt for de dele af landet

vi kommer fra jeg har selv det privilegium at jeg er både født og opvokset i det som den nordjyske niels hausgaard kalder for luksusdanmark

jeg synes at det er befriende med folk som niels hausgaard og andre gode kræfter der formår at

en anden tone i debatten og tale yderområderne

mere skuffet over at dagens forespørgsel har fået

med ordet udkantsdanmark tonen og stemningen i dagens debat

slået meget bedre og mere positivt an

handlet om luksusdanmark

for at vi får anledning til at tage debatten for det er en vigtig debat udviklingen i yderområderne står og falder med at der skabes vækst og arbejdspladser og ikke kun i yderområderne naturligvis

at sætte så klart fokus på luksusdanmark at vi med en minister som særlig dedikeret til netop den opgave sikrer en koordinerende kraft for regeringen i al dens arbejde netop luksusdanmark og yderområderne er med i regeringens løbende overvejelser det er en central forandring i dansk politik til gavn for yderområderne

så sagerne er i

lokale vækst og jobskabelse kommer på dagsordenen centralt her i københavn derudover fokuserer regeringen sine støttemidler til lokale projekter og

som er allervigtigst lige nu nemlig vækst og nye arbejdspladser lokalt samme målrettede fokusering vil gælde for lag midlerne så også de i højere grad skal understøtte lokale projekter der skaber arbejdspladser jeg ser i øvrigt frem til den drøftelse vi skal have af netop en mulig styrkelse af de lokale aktionsgrupper og vores regionale vækstfora i forhold til den regionale og lokale erhvervsindsats

også gerne fremhæve at det med vedtagelsen af udviklingspakken der i medierne

det er netop de små og mellemstore virksomheder der tegner sig for en stor del af erhvervsstrukturen i yderområderne derfor vil det øgede udlånsniveau med yderligere to milliard

lokalt jeg håber at pengeinstitutter og små og mellemstore virksomheder benytter de

nye muligheder det er vores hensigt med dem derudover arbejdes

lige nu med justeringer i udligningsordningen hvor regeringens udspil er at de mest velhavende kommuner skal bidrage lidt mere lidt mere til de kommuner som har det sværest på grund af de underliggende lokale strukturer en stor del af de sidstnævnte kommuner findes netop i vores yderområder og derfor vil justeringerne i udligningsordningen også kunne ses som et bidrag til at sikre alle danskere nogenlunde ensartet service uanset hvilken del af landet de bor i

så har regeringen endelig sammen med enhedslisten valgt at målrette atten milliard kroner til en kickstart af den danske økonomi

i danmark arbejdspladserne kommer i hele danmark og derfor også i yderområderne

udpluk af regeringens indsats til gavn for yderområderne vedrørende de konkrete initiativer initiativer i norge som også er en del af den her forespørgsel

jeg sige at jeg har en del betænkeligheder

nordlige naboer dertil kommer spørgsmålet så hvor skal pengene komme fra store statsstøttede initiativer lyder altid som spændende ting som vi skal overveje men i norge brugte de i to tusind og ti alene tolv milliard kroner på bare et af deres initiativer så siger jeg bare

at man overvejer grundigt hvor

komme fra det savner jeg i hvert fald et konkret svar på i dag ellers synes jeg

bliver uinteressant

det er fint at kigge nærmere på effekten af de norske initiativer det mener jeg er afgørende før man binder sig til at gennemføre konkrete initiativer som man ikke kender så man ikke køber katten i sækken

lov til at holde sin ordførertale her og fremsætte

hvis der sidder et par stykker i salen der har et behov for at dispensere fra den uskrevne regel vi har blandt

sin jomfrutale på folketingets talerstol der var

og det havde han jo ret i for ude på landet

højt til himlen der er langt til naboen man kan bedre høre fuglenes sang og man kan bedre se stjernerne på nattehimlen det er også der man dyrker fællesskabet man kerer sig om hinanden folk sælger ud af deres hjemmelavede marmelader og honninger man ser mange kunstnere der flytter derud eller tager derud når de har brug for ro til at male eller digte

at vi politikere fremhæver alle de positive ting der er

ude på landet for i dansk folkeparti

skal vi huske at tale positivt om landområderne men vi skal ikke bare tale positivt om landområderne vi skal også agere positivt over for dem for de har nogle udfordringer som vi skal hjælpe dem med at løfte affolkningen vokser uddannelsesniveauet er generelt lavere mange boliger og forretningslokaler står tomme og er usælgelige der er ringe mobil og bredbåndsdækning

at nævne nogle af dem vi politikere

står i dag over for et meget vigtigt valg

at affolkningen i landområderne bare vokser

og dermed risikere at der om tyve til tredive år er store områder af danmark der vil ligge øde hen områder hvor der før lå små lokalsamfund og hvor livet og fællesskabet blomstrede skal vi bare

ved at belønne de mennesker der vælger at bosætte sig og skabe virksomheder og arbejdspladser i landområderne i dansk folkeparti har vi valgt det sidste vi vil gerne se nærmere på den model de har i norge hvor de giver særlige økonomiske fordele til de mennesker der vælger at bosætte sig i de norske yderområder

at norges yderområder er usammenlignelige med danmark

til nærmeste købmand i yderområderne

at give dem nogle få økonomiske fordele

mulig grund til at antage at lignende tiltag i danmark vil være en kæmpe succes i den anledning

at vi har valgt at lade os inspirere af modellen det betyder at vi gerne vil kigge nærmere på om der er noget af den som vi kan overføre til danske forhold og eventuelt supplere dem med initiativer der er mere relevante for de konkrete udfordringer vi har i danmark

følgende forslag til vedtagelse folketinget pålægger regeringen at undersøge norske erfaringer med såkaldte tiltagszoner der går ud på at understøtte og lette bosætningen i udkantsområder i norge gennem for eksempel ekstra børnepenge reduktion i personskatten fritagelse for elafgiften sanering af studiegæld

og derigennem lade sig inspirere til at foreslå lignende initiativer for tilsvarende områder i danmark herunder at vurdere de økonomiske aspekter af

vi håber at folketinget er positiv over for at pålægge regeringen i det mindste at undersøge hvad mulighederne er for som albert einstein sagde fordømmelse uden efterforskning er toppen af uvidenhed det er den efterforskning vi i dansk folkeparti hermed appellerer til at få iværksat

som er udkantsdanmark og hvilke er

vælge at tale nogle bestemte områder ned det har sjældent jeg vil også vove mig helt ud

bliver tit til en debat om at dele goder ud til bestemte geografiske områder men faktisk er landdistrikternes problemer fælles for hele landet uanset om man snakker lolland falster eller vestjylland eller nordjylland vores konkurrenceevne er svag og mange virksomheder lukker og fyrer mennesker det rammer især byer

de store universitetsbyer hvor der har været mange og stadig er mange produktionsvirksomheder derfor er det især uden for de større

og få genoprettet konkurrenceevnen

styr på de offentlige udgifter hvis virksomheder og privatpersoner får tillid til den offentlige

vil man begynde at bruge de penge som er opsparet

skabe vækst og job samtidig skal vi flytte flere fra overførsler til arbejde og skatten på arbejde skal

overenskomster som bliver indgået i øjeblikket og som holder lønningerne i ro det skaber også arbejdspladser på lang sigt by bolig og landdistriktsministeren har også i sin tale nævnt en lang række fornuftige måder at investere på

rundtomkring i landdistrikterne som kan være med til at skabe vækst og udvikling jeg vil nævne uddannelse som et område som radikale venstre sætter meget stort fokus på for uden for universitetsbyerne gælder jo det at uddannelsesniveauet er væsentlig lavere end i universitetsbyerne og derfor skal vi når vi får råderum i økonomien investere i uddannelse også uden for universitetsbyerne konkurrenceevne uddannelse styr på økonomien er løsninger på danmarks udfordringer

løsning på landdistrikternes udfordring fordi vi har en fælles udfordring uanset om vi snakker by eller land og uanset hvilket landområde vi snakker om dansk folkeparti foreslår i dag ekstra børneydelse lavere skat færre afgifter og eftergivelse af studiegæld i bestemte områder det vil selvfølgelig koste rimelig mange penge

ikke løse det grundlæggende problem som

så meget om at eftergive gæld altså hvis man har gældsat sig skal man

betale sin gæld tilbage derfor kan vi ikke støtte

vi har brug for at se på alle forslag gode ideer og initiativer

en af dem derudefra der sådan set både er født og vokset op

også med den nye hverdag vi har her i københavn at måske er der også nogle

der er meget centralt placeret her i det indre københavn der sådan set kunne have godt af lidt frisk luft og så kan vi altid diskutere hvor de største udfordringer egentlig er som ordfører

har givet flere midler til trængte kommuner i landdistrikterne vi kunne godt have ønsket os at der var kommet mere

er et klart signal om en omfordeling af midler altså midler der går fra de større byer og til landdistrikterne

de her kommuner tilbyde bedre velfærd og vilkår

der er brug for at få sat landdistrikterne på den offentlige dagsorden

ind som dansk folkeparti startede med der var så dejligt derude på landet og jeg vil egentlig også sige at ja der er så dejligt derude på landet

noget vi kan sætte en pulje af til som så særlig tager sig af det men at vi får en oplevelse af at

vi i danmark er et fællesskab og at de udfordringer der er løser vi også i fællesskabets navn derfor støtter vi ikke umiddelbart op om

voldsomt inspirere af at indføre tiltagszoner sådan som man bruger det i norge i første omgang

afvente ministerens plan for yderligere tiltag for landdistrikterne vi har for det første ikke råd til at indføre de her skatterabatter til de danskere der vælger at bosætte sig uden for de større byer og vi er heller ikke sikre på at pengene

blåstempler den her sociale ubalance for eksempel vil det kunne betyde at nogle af de

bliver tilgodeset mens den almindelige dansker må se langt efter økonomiske gaver

norge hvor der er meget langt

storbyer og de yderste landdistrikter

og derfor kan vi også tænke os til at nordmændene har brug for helt anderledes incitamenter end vi sådan set

tage fat i de gode eksempler jeg har lige hørt fra varde kommune hvordan man faktisk ved at lægge en meget positiv strategi

valgt at satse meget på at få lagt

en it infrastruktur ud

og der er skabt rigtig gode vækstmuligheder med det

i landdistrikterne som arbejder

de ønsker nogle nye aktiviteter og så går de sådan set i gang det er nogle initiativer som giver energi

til lokalområderne og det kan vi kun bakke op om jeg vil under alle omstændigheder hilse ideer velkommen

omkring landdistrikter og øer der er brug for at skabe andet end bare økonomiske incitamenter til at flytte ud på landet og

mobildækning vi håber at udligningen kan gøre noget

kommer mere frem i lyset at lag midlerne bliver udnyttet på bedste vis og at man måske også kan opfordre til en endnu større erfaringsudveksling

områderne imellem der er grøde i det derude men der er også meget andet

er vores opfordring at vi fortsætter debatten som nu på bedste vis er rejst af

det er så ikke rigtig blevet til noget det er ligesom

at dansk folkeparti

sådan at ordføreren sagde under disse omstændigheder eller

kunne måske godt misforstås for uanset hvad vi kalder de områder derude

har behov for noget ekstra hjælp

tager debatten op og jeg afsluttede med at takke dansk folkeparti for at tage debatten op

så bliver der nævnt flere forskellige ting og jeg og jeg vil

det egentlige spørgsmål var det

mere hjælp det går jeg ud fra at

til landdistrikterne det er jo åbenbart for enhver

bekæmpe ulighed skal vi sikre os at der er er balance i vores finanser

problematikker der ligger i det bliver en del af den fælles strategi for at øge væksten for at øge beskæftigelsen

glade for at der er kommet et energiforlig som også betyder en stor satsning på miljø på energi på endnu flere arbejdspladser og det skal selvfølgelig også komme landdistrikterne til gavn

en udligning vi har fået et energiforlig og der

det fuldstændig overraskende at der ikke var penge til det

altid beklageligt når midler der egentlig har været brugt godt ikke kan fortsætte

jo ikke holdt op med at kere os om hvordan det foregår

jo stadig væk er penge tilbage i

i betragtning af hvor betrængt vores økonomi egentlig er

skulle bevilge penge til at rive ned når nu vi ved hvor meget der faktisk er behov for

med misligholdte bygninger ude i landet

før vi nogen sinde når at komme omkring alle de her mange bygninger som det handler om

set bare optaget af at vi skal have sat gang i det

om ikke vi også kan få det til at smitte af på optimismen så vi kan komme videre det er dejligt at dansk folkeparti stadig væk er interesseret i at være med til at løfte det her område

annette vilhelmsen ikke at der allerede nu er

i de socialt lave indkomstgrupper der bor

i yderområderne og mener

hvori består den sociale ulighed

mange ting det kan selvfølgelig både være økonomi livsforhold

ønsker når og hvis vi forhåbentlig får rettet op på økonomien og

skaber en god infrastruktur ved at

sikrer at man faktisk både kan have arbejdspladser og bevare sine arbejdspladser vi kan se på nogle af øerne

ærø som et rigtig rigtig godt eksempel hvordan man

har lavet en rigtig rigtig god strategi hvor øen står sammen om at få etableret

ikke har ikke har været sådan en økonomisk kompensation

gøre det muligt at have

kan få lov til at vokse ved det ved det de blomstrer ved og det er at folk

jeg har ikke nået at komme ind på turisme

ville være et oplagt element til også at få andre folk til at interessere sig for at tage til landdistrikterne men som sagt håber jeg

er også ting som folketinget faktisk kan gøre noget ved

nu er nedrivningspuljen ikke fortsat men men det er jo sådan at boligkommissionerne kan

om de vil oprette en boligkommission det var måske værd at overveje om om ikke man skulle have boligkommissioner i alle danske kommuner lige for øjeblikket er der ti eller elleve der er på vej til at blive lukket ned så det kører jo den forkerte vej

vil jeg sige tak til ministeren for at han har nuanceret problemstillingen

krisen er hård ved danmark og der er sandelig noget at tage fat i må man sige og derfor skal der også probate

wunderbaum der skal der skal mere til

hvis man vil have lys på landet og lys i hele

den fulde gennemførelse af den norske model koster tolv milliard

tror vi skal prøve at se os omkring efter efter andre løsninger men der kunne godt være enkelte elementer i det der

hvis vi sætter gang i antal arbejdspladser i danmark

hvad det er for nogle muligheder vi har enhedslisten har bragt et forslag frem

en fremtidsfond hvor man fremrykker beskatningen af de her pensionsmilliarder vi har faktisk to tusind seks hundrede milliard kroner stående i opsparet pension lige så mange penge som nordmændene

snakker om norge har stående i deres oliefond hvis man fremrykker bare en procent af den beskatning og så modregner det i pensionisternes beskatning når de går på pension så er der seks og tyve milliard kroner

vi sparer sygehusudgifter og alle de afledte udgifter så det er

hvilke muligheder vi har så hvis vi vil

sætte gang i i danmark

det blev udmærket beskrevet af venstres ordfører hvor stor betydning det

sætte gang i nogle energirenoveringer vi ved at alle de der bor ude på landet

kunne starte en økologisk omstilling af landbruget sådan

i stedet for svinefabrikker kunne

kultur på landet og skabe nogle flere fornuftige arbejdspladser derude så derfor er

til at tænke anderledes og når vi

vi ikke kan stemme for forslaget vedtagelse så betyder det ikke at vi ikke vil medvirke til at vi får gang i de her ting

jo en rapport allerede i april måned og jeg kan forstå på ministeren at når den rapport kommer

der en række partier her i folketinget der har har indgået en energiaftale

koster danskerne tre milliard kroner om året det vil sige en tusind tre hundrede kroner per familie det svækker vores konkurrenceevne hvad betyder det det betyder at

vi har set i ti år hvor

fortsætte uanset

fra de områder vi står og taler pænt om og berømmer jeg kender sådan set områderne

af mit liv i det folkelige foreningsarbejde i forsamlingshuse i idrætshaller på skoler

af danmark hvor det begynder at knibe med at skabe hold i idræt i gymnastik hvorfor fordi folk er flyttet

og så skal vi lappe lidt på situationen

svække nogle af de tåbelige afgifter vi

skulle vi jo have fat på om erhvervslivet i danmark kan tjene penge ubalancen mellem den offentlige

den private sektor har ført til den situation at der ikke er job at ikke er arbejde og at de

arbejdsopgaver der skulle udføres i de egne vi taler om

at vi konkurrerer med kineserne

om ikke vi kunne lappe lidt på det og give fritagelse og særlige subsidier det der er bærende

egne er sådan set at der er noget at leve af at man kan skabe vilkår der er ordentlige for sin familie og få et liv der har mening det er sådan set det der er opgaven

bæredygtigt så vi skal sådan set tilbage til kernen og etablere ordentlige vilkår

leve fornuftigt sammen hvis de skal bosætte sig på landet der er sket en kraftig flytning i årene der er gået

regering og det ser desværre ud til at det vil fortsætte

og få ham til at holde fast i det

at den der energiaftale er den værste gift

ved jo at regeringen startede med at hæve skatter og afgifter med fem milliard

har lige nappet en milliard kroner mere fra bilejerne

men alt hvad man foretager sig går præcis den anden vej og det er derfor

andre boller på suppen hvis der skal være alvor i det her

idyllisk romantisk snak der måske hører

vanskeligheder med kommunikationen

er jo den sædvanlige sang vi hører fra liberal alliance hver eneste gang der er et problem kommer liberal alliance med den forklaring at løsningen er

bestride det fem og tyve procent af industriarbejdspladserne er forsvundet ud af danmark

konkurrenceevnen er det ikke skatter og afgifter der

en sænkning af skatter og afgifter det er det eneste der kan sikre en konkurrenceevne i danmark så vi beholder arbejdspladser for ganske almindelige mennesker det troede jeg faktisk

at i liberalismens højborg usa og jeg går ud fra at

et stort forbillede for liberal alliance

har man jo bare oplevet

det virkelig den udvikling liberal alliance gerne vil have hvis det

de skattelettelser som liberal alliance mener er løsningen

ikke virker skal vi så bare være ligeglade og

i dag i anden sammenhæng behovet for at rive bygninger ned og så videre så

og den tror jeg at man skulle kigge lidt på herre mikkel dencker forholder sig ikke til om han er enig i at konkurrenceevnen

det jeg siger og løsningen på at genetablere konkurrenceevnen er blandt andet at

det er for højt og det skal sænkes

siger alle kommissionerne og alle vismandsrapporterne siger det det er

det er gået fuldstændig forbi dansk folkepartis gruppeværelse

mit svar er sådan set præcis det samme

og det er fordi svaret er det rigtige

er fru mai henriksen som ordfører for det konservative folkeparti

debatten op i dag

i balance er konservatives vision for vores land og det gælder altså både by og landområderne

individ og stat balancen mellem personlig frihed og plads til at udfolde sit liv og samtidig hensyntagen til det værdifulde fællesskab som vi jo alle sammen er en del af men det

at sikre en balance mellem by og land østdanmark og vestdanmark og mellem hovedland

det værst tænkelige for os konservative vil være et danmark der brækker over på midten og hvor udvikling kun finder sted i den ene ende af landet derfor arbejder konservative aktivt for at sikre denne balance

og hellere en aktiv indsats end et ministerium uden indhold

en milliard kroner om året til regionale erhvervsudviklingsaktiviteter fra to tusind og syv til tretten hvoraf fem og tredive procent af strukturfondsmidlerne

bliver anvendt til gavn for yderområderne under ét

særligt udkantstilskud for erhvervsskoler

der har brug for en styrket indsats

vi skal fastholde et danmark i balance strategien indeholdt syv og tredive konkrete initiativer

med forberedelserne konservative vil fortsat følge den aktive strategi og her vil vi gerne give vores bud på hvor hovedindsatsen skal være

lave snuptagsløsninger med enkelttilskud til forskellige grupper om det så er

lavere skat til iværksættere eller højere børnebidrag til familier

og det fremtidssikrer ikke erhvervs og bosætningsstrukturer i bestemte geografiske områder den eneste konsekvens vil være at vi bliver fattigere som land

tror ikke på de tiltag løsningen er i stedet at skabe rum og mulighed for udvikling hele danmark skal have lige muligheder for at koble sig på globaliseringen og konkurrere på lige vilkår fremtidens bosætning kræver god infrastruktur gode muligheder for uddannelse og sygebehandling men det allervigtigste er at skabe vækst

fokus på at skabe gode rammevilkår som understøtter økonomisk vækst i den private sektor vi har været glade for initiativer som vækstkautionsordningen eksportlåneordningen kom i gang lån og senest også man må

til små og mellemstore virksomheder og som altså er med til at afhjælpe kreditklemmen for mange spørgsmålet er bare om det kommer hele danmark til gavn eller om det mest er områder med vækst måske endda østdanmark som har profiteret af de her ordninger

med en sund og velkonsolideret økonomi godt drevet og samtidig den største

har værftet behov for at udvide deres dok for at kunne tage større skibe ind

i fremtiden og til også at kunne skabe flere arbejdspladser men desværre kan de ikke optage lån fordi virksomheden

for rigtig mange virksomheder gode sunde virksomheder diskrimineres alene på grund af deres postnummer som politikere skal vi ikke blande os i hvordan realkreditinstitutterne

så det alligevel bliver muligt at skabe vækst også i landdistrikterne

at regeringen ikke er mere offensiv på netop det her emne for jeg husker da tydeligt at de

statsligt låneinstitut alene for udkantsområderne

sige at jeg synes det er gavnligt at vi har

hvordan df vil finansiere alle de her norske initiativer og hvordan man er inspireret jeg

jeg synes ikke jeg helt kan lade mig inspirere

man skal eftergive gæld til folk der flytter lidt uden for vores større byer og jeg synes jo også at debatten her har har vist at det ikke er den vej

for til fru mette dencker der

i forhold til turismestrategien skal

vi har taget initiativ til en national turismestrategi og

meget ud af at fortælle om den i min første tale men

jeg vil godt sige at når vi snakker digitalisering

så ved vi jo også som jeg sagde at man på den seneste konference i landdistrikternes fællesråd har diskuteret bredbånd

der ved vi også at et bredt flertal i

indgået en aftale om bredbånd med mindst ti

tusind og fjorten man kigger i øjeblikket på hvordan

otte og halvfems procent inden udgangen af to tusind og fjorten

uden på nogen måde at være ekspert i det her

i to tusind og tyve til sammenligning kan man sige

eus mål at alle i europa skal have mindst tredive

markedet der skulle klare det det har betydet at en række virksomheder

vi alle sammen møder når vi kommer derud jo faktisk ikke kan fungere og virke uden for

indspil til debatten og diskussionen og jeg fornemmer klart at der er en vilje blandt folketingets partier til at tale i

vi ikke skal være realistiske vi skal selvfølgelig helt klart se på

jeg synes helt ærligt der er for meget ruin og for meget

ritzau her midt i debatten og jeg vil altså ikke begynde at kommentere

spillet ud med men vi skal lige have lejlighed til at studere den det håber jeg at få tilgivelse for men lige så snart vi

været noget diskussion om nedrivningspuljen jeg vil bare erindre folketinget om at hverken df eller den tidligere regering jo havde den såkaldte

det var en engangspulje der var bevilget til to tusind og

to tusind og elleve vi overtog en finanslov og et håndværkertilbud fra den tidligere regering med over hundrede milliard

at vi ikke kunne videreføre den og den var heller ikke videreført af de tidligere regeringspartier og df

hørt at venstre har foreslået at man skulle tage fra forebyggelsesfonden

nedslidte mennesker til gode jeg synes det er dybt usympatisk

nedslidte mennesker til ruiner

på hvordan vi får gang i væksten med kickstarten og det er jo det der er helt afgørende for mobiliteten også på boligmarkedet

erhvervsudvikling jobskabelse med vækstfora med lag midler

er overbevist om at landdistrikterne rummer så utrolig meget potentiale på disse områder det skal vi

realisere og turisme er helt naturligt

også fortalt om hvordan jeg synes at vi skal indsamle og udbrede viden om hvad der virker nogle gange når jeg kommer ud

altså nogle der evner at løfte og det er ildsjælene derude jeg vil gerne bruge lidt tid på at rose de her ildsjæle det er virkelig dem der gør

meget realistisk tilgang til det jeg er enig i

kommer til at se på der er jo nu skabt en § fem og andre muligheder

ikke særlig støtte men vi har brug for kapital til at investere for det er vigtigt at vi får kigget på det jeg mødte faktisk præcis den samme problemstilling i skagen med et meget aktivt værft der på linje med søby

det virker derude vi kan også se det ved at fokusere på lag midlerne nogle synes

man lukkede fiskefabrikken fra thorfisks side så købte de selv fiskefabrikken og har nu oprettet seks nye

fordi de var nødt til at beholde iseriet for at kunne fortsætte som fiskere nu har de altså skabt nye arbejdspladser og det har de gjort blandt andet ved at de har fået et tilskud til en filetteringsmaskine og andet

små iværksættere og jeg håber virkelig

mange steder kan man geare dem ganske betragteligt

der er fokus på det også i kommunerne for de har en meget stor del af udførelsen i forhold til hvordan vi får vores kommuner og vores landdistrikter til at hænge sammen

vigtigt at vi i fællesskab skaber en forventning om at kommunerne også tager den her opgave på sig

der er ganske mange kommuner jeg kommer ud til der ikke har en aktiv landdistriktspolitik

at vi kan gøre noget jeg vil i hvert fald

er noget ansporet af en god debat i dag til at arbejde videre med det

en meget positiv tone der er brug for at vi alle samarbejder både lokalt og centralt og også på tværs af politiske skel så kan man være enige eller uenige om beskatningsgraden

jeg rigtig glad ved det man har sagt i dag nemlig at det ikke er den norske model

privilegier

som vi har gjort det i dag diskuterer forskellige muligheder forskellige tilgange til det

har åbnet for den her debat og lad så være at der på trods af alle de initiativer jeg har

er en enkelt ordfører eller to der ikke mener at de har hørt at den her regering tager det alvorligt men jeg

overflytter fem hundrede og syv og tres

nogle større byområder til vores landdistrikter jeg ved godt at det er en lille justering på nul

procent af vores samlede udligningsordning men det betyder rigtig meget med tre og på langeland firs million

man udligner for de sociale skel og de sociale byrder som også ligger

mod de her yderområder de her landdistrikter

de senere år arbejdspladser som af konkurrencehensyn er røget til udlandet endda til vore nabolande

hårdeste anslag mod de her områder for

hausgaard kalder det luksusdanmark det gør han

vi har højt til loftet vi kan se stjernerne som jeg tror at fru mette

og og så har vi alle mulighederne

når jeg kigger på det ser jeg det selvfølgelig meget nuanceret fra den ene geografiske del af landet til den anden

det største tab af arbejdspladser vores landdistrikter det er rigtigt at vestas jo har lukket en række fabrikker der er en række arbejdspladser for folk i blå kedeldragter hvis man nu skulle kalde dem brune for min skyld ingen alarm som er forsvundet

de eksisterende erhverv der er derude de bruger mindre og mindre arbejdskraft og i et vist omfang bruger landmændene jo også polsk og

de er nødt til lige at tage skriget og blodet af men resten kan man sådan set

og det bare derfor

vide om regeringen

lånemulighederne som har været fremme i pressen og som har været vanskeliggjort i visse egne af

konkurrencekraft og jeg synes jeg hørte en forsker sige at det

skal vi have kigget på hvordan vi kan forbedre vores konkurrenceevne så tror jeg at

ikke er helt enige om hvordan vi gør det men det er en helt anden diskussion og det kan vi jo diskutere principperne

ikke lige sige at når vi så kommer ud og jeg

i virkeligheden fordi kommunen er blevet lagt sammen

kommunekontoret er til salg nu rådhuset er til salg

kan sige at noget af det mest centralistiske vi har set var den kommunalreform

tværtimod det er derfor vi har den her debat i dag

ministeren snakker om kickstart er ikke en kickstart af midler der allerede

afsat tænker jeg altså de var jo afsat af den tidligere regering

regering vælger nu at kickstarte så kunne jeg godt tænke mig at høre ministeren om den

og ministeren svarer man kan godt forestille sig at der er nogle af dem der bliver til noget

kan du nævne et konkret initiativ fra to tusind og ti udspillet som bliver til noget og ministeren svarer nej

er en regering bestående af tre partier og ikke

derfor har jeg også sagt at vi ikke kan nedsætte den kommission som

de arbejdspladser der er men også

vi får noget for pengene på mit eget område som boligministeren er det sådan at vi kommer til at renovere for femten

milliarder frem til to tusind

det giver en renovering af mere end tredivetusind almene boliger

ude i vores yderområder

folketinget pålægger regeringen at undersøge norske erfaringer med såkaldte tiltagszoner der går ud på at understøtte og lette bosætningen i udkantsområder i norge gennem for eksempel ekstra børnepenge reduktion i personskatten fritagelse for elafgiften sanering af studiegæld

derigennem lade sig inspirere til at foreslå

lignende initiativer for tilsvarende områder i danmark herunder at vurdere de økonomiske aspekter af en sådan politik dermed

gøre det at det er sådan det skal være

om at vi skal ud at finde flere milliarder

til en finansiering af det her område

hvad bare en række af disse initiativer vil og så vidt vi har kunnet summe op er det sådan bare i nærheden af tyve milliarder jeg har ikke hørt et eneste parti ud over dansk folkeparti der

det var den norske vej vi skulle gå og jeg kan afsløre at det ikke hemmelighed at mit parti ikke kan stemme for

jeg ser med spænding frem til hvad det er for nogle forslag dansk folkeparti har fundet frem til at lade sig inspirere af skal man eftergives gæld

eller eller skal man have særlige skattefradrag for at bo på landet eller hvad er det df vil gøre og hvordan vil man finansiere dem i de ti år regering hørte vi ikke noget til det her

et lille land der jo er vidt forskelligt fra norge og ikke har alle oliemilliarderne

vej vi skal gå så socialdemokratiet og regeringen kan ikke stemme

at kigge på de norske tiltagszoner som en form for inspiration

i de her udvalgte kommuner langt fra de store byer

jeg også sige at jeg hørte masser af ord i ministerens

enige om at vi gerne vil gøre det godt

på andre ressortområder end ministerens eget men hvad foretager ministeren sig selv

men jeg venter som sagt i spænding på hvordan

hvornår man er begyndt at mene det kan vide

jeg sige at jeg har brugt fem og tyve minutter i dag på at remse op hvad det er vi gerne vil jeg har fortalt om hvordan vi administrerer vores egne midler hvordan vi går ind i vækstpartnerskaber og skaber en tæt sammenhæng mellem det lokale det regionale det overordnede turismestrategiske og hvad det er regeringen har gjort med kickstarten hvor jeg også på mit eget område har gjort en del og har lavet en bred aftale som fru

regeringen prioriterer det jo helt anderledes og jeg forventer da også at dansk folkeparti med de meget kærlige udmeldinger

landdistrikterne vil støtte den her udligningsreform som regeringen

fremhævede at den gamle regering jo

regeringen var imod at lave særlige skattefordele

det

er imod den slags ordninger men jeg savner stadig væk nogle konkrete svar

ressortområde for at fremme bosætningen i

så vil jeg høre meget konkret hvad er

på efterskolerne der ligger ude i landdistrikterne har vi faktisk åbnet op

milliard til den kollektive trafik vi har sat gang i kickstarten vi har redegjort for hvordan vi får erhverv og beskæftigelse til at hænge sammen jeg har også redegjort for hvad jeg

vækst og beskæftigelse det er en hundrede og ti

ud over det jeg så har brugt i spørgetiden på at redegøre for hvad regeringen

ting vi har gjort som summer op til en langt mere aktiv indsats der også gavner vores landdistrikter og yderområder

hvornår vi kan forvente at der fra ministeren kommer en definition af yderområder er

det vil sige at den norske tankegang jo ikke er helt fremmedartet for os

kunne få nogle flere ekstra tiltag

der bor i yderområderne så der er grundlag

at vi ikke kan lade os inspirere ved at kigge på hvordan det fungerer andre steder og jeg har da selv planlagt at tage en

lige kunne summe det op til og jeg svarer da gerne også på et skriftligt spørgsmål om det så så koster det noget der ligner tyve milliard kr og jeg er spændt på hvad

folkeparti kommer med af finansiering på det område for

svarer til den danske model og så er der den række af initiativer hvor man eftergiver gælden til de studerende hvis de flytter ud på landet men jeg tror ikke

oppositionen være med på den model her

har fået synspunkterne på bordet og nu kan se hvem det er der oprigtigt går ind for det her med at give yderområderne et skub

det er lykkedes så mange partier

taler om det som om vi skal kopiere den norske model man bliver ved med at sige

i dansk folkeparti har vi på intet tidspunkt sagt at vi skal kopiere den norske model

model er at de i de norske yderområder har fået indført en fritagelse

fangst af kongekrabber den har jeg vurderet til ikke at være rentabel i danmark det er bestemt ikke alle forslag i den norske model

som vi synes attraktive vi beder blot om at vi kunne tænke de tanker og give

så er vi jo også inde på økonomien i det her og det er

det har vi jo selvfølgelig ikke lignende i danmark

vil jeg sige er det geniale ved det her med at kigge på den norske model

skabe vækst det skal jo skabe arbejdspladser det skal jo gøre at der er en masse der vil bosætte sig i yderområderne og at der kommer liv og dermed højere ejendomsskatter det skal gøre at uddannelsesniveauet i yderområderne stiger når der kommer flere mennesker og der kan oprettes flere uddannelsesinstitutioner det er jo noget der skal skabe skal give penge i statskassen og ikke være en udgift for statskassen så vi har da sandelig tænkt os at det om ganske få år

generere virksomheder og give flere penge i statskassen

fordelen ved det her jo at vi

en pulje på x antal kroner og nu sender vi den af sted til landdistrikterne og så krydser vi bare fingre for at det holder

først skal have pungen op af lommen

jo ikke noget som vi bare poster penge ud til

vi først skal betale for når gevinsten er der og når den

generere arbejdspladser

langt færre skilsmisser i yderområderne så

få folk til at flytte til yderområderne og

det skal skabe en gevinst for yderområderne og og ikke fordi det skal være en masse penge

afstemningen om det fremsatte forslag til vedtagelse vil som nævnt først finde sted tirsdag den syvogtyvende marts